ikke stillet ændringsforslag herre karsten lauritzen som ordfører

som det ligger men i hvert fald ville gå nærmere ind i drøftelser om oprettelse af en form for ungdomsdomstol al den stund at den nuværende justitsminister tidligere har været fortaler for noget der ligner en ungdomsdomstol dengang

opposition men nu må man så forstå

at det mener de tidligere oppositionspartier der nu sidder i regering altså ikke det er jo fair nok at skifte holdning men vi synes nu

at tage hånd om en kerne af ungdomskriminelle som begår ganske alvorlig kriminalitet og som vi i dag ikke får håndteret unge i danmark begår mindre og mindre kriminalitet

jo glædeligt men der er altså en kerne

fortsat begår ganske alvorlig kriminalitet og siden vi førstebehandlede beslutningsforslaget her i folketingssalen har politiken den første februar i år skrevet om en undersøgelse som danske danske regioner har lavet hvori man skriver at der faktisk er et meget meget voldsomt tilbagefald blandt ungdomskriminelle under atten år som ender på en sikret institution det er faktisk tilfældet at tre ud af fire altså næsten fem og halvfjerds procent af ungdomskriminelle der bliver dømt til at sidde på en sikret institution åben eller lukket

fem hundrede og en og tredive unge har været anbragt på en sikret institution i perioden første august to tusind og ti til enogtredivete juli to tusind og tolv og tilbagefaldet til kriminalitet kunne altså måles indtil årsskiftet to tusind og tretten og der er det altså desværre sådan at tre ud af fire

os borgerlige partier med al tydelighed at det system vi har ikke er godt nok vi har også set en lang række konkrete sager

det system vi har ikke i høj grad tager hånd

de ungdomskriminelle så det er glædeligt at der bliver begået mindre kriminalitet blandt unge generelt men det system vi har i dag tager ikke hånd

vi selv har fremsat her i salen i dag og håber da at regeringen vil overveje hvad man så vil gøre i forhold til den her gruppe af unge nu har vi borgerlige partier givet et meget meget klart og konsekvent bud på håndtering af den udfordring vi har

vi så godt tænke os nogle svar fra regeringen

ønsker at støtte vores beslutningsforslag indtil videre

genfremsætte dette beslutningsforslag i en ændret form

på landets plejehjem regeringen kan

set støtte op om tankerne bag initiativet vi synes også det er en god idé at få et mere samlet overblik over hvordan det ser ud ude på plejehjemmene

at vi skal sikre nogle rigtig gode rammer for de

personale der kan give en rigtig god pleje

er det også vigtigt at indsatsen på plejehjemmene på bedst mulig måde understøtter beboernes mulighed for at bevare mest mulig indflydelse

medbestemmelse i eget liv

derfor fører vi i regeringen en

skal medvirke til at videreudvikle og fremtidssikre vores velfærdssamfund en socialpolitik hvor vi holder hånden under grupper af svage ældre som ikke kan klare sig selv en politik der understøtter plejehjemsbeboernes trivsel og ikke mindst deres livskvalitet der har i de seneste år været gennemført en del analyser af og igangsat en række initiativer om netop

to tusind og tolv kom eksempelvis ældrekommissionens rapport om livskvalitet og selvbestemmelse i plejeboliger og plejehjem kommissionen fik blandt andet gennemført en forskningsbaseret undersøgelse af

livskvalitet og undersøgelsen viste at indflytning på

et plejehjem løfter beboernes livskvalitet markant og at langt hovedparten af plejehjemsbeboerne har en høj livskvalitet livskvaliteten ved at flytte på plejehjem bliver blandt andet

til den personlige pleje oplevelsen af at føle sig tryg og i at have kontrol over sin egen hverdag undersøgelsen viste da også

kontakt og selvfølgelig også deltagelse i aktiviteter som opfølgning på ældrekommissionens rapport blev der derfor igangsat et program om livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem som led i programmet blev

mellemledere blandt andet opkvalificeret opkvalificeret til i højere grad at sætte fokus på plejehjemsbeboernes livskvalitet og det blev også undersøgt hvordan frivillige kan medvirke til at øge antallet af aktiviteter også på plejehjemmene regeringen har også gennemført en række andre initiativer der har forbedret forholdene på plejehjemmene med finanslovsaftalen for to tusind og fjorten har kommunerne fået et permanent økonomisk løft på en milliard kroner årligt til netop ældreområdet og vi ved at kommunerne har anvendt en god del af ældremilliarden i både to tusind og fjorten

femten til at forbedre vilkårene for plejehjemsbeboerne

er blandt andet brugt til bedre normeringer i aftentimerne kompetenceudvikling af personalet og faktisk også

mere liv på plejehjemmene det anslås også at cirka to ud af tre plejehjemsbeboere lider af demens og at antallet vil stige i de kommende år derfor har vi senest med satspuljeaftalen for to tusind og femten afsat midler til en række initiativer der blandt andet skal forbedre forholdene for de demente plejehjemsbeboere og personalets viden om demens der er eksempelvis afsat midler til oprettelse af rejsehold med ekspertise i demens som skal støtte udvalgte

et redskab til at målrette plejen af demente der skal styrke

muligheder for netop at tilpasse plejeindsatsen til de demente beboeres individuelle behov derudover er der i satspuljeaftalen blandt andet afsat halvtreds million kroner

eksisterende plejeboliger så en større del af plejeboligerne tager højde for dementes dementes særlige behov en mere demensegnet boligindretning kan blandt andet bidrage til at forebygge situationer som fører til magtanvendelse ligesom det kan forebygge at demente forvilder sig væk vi har således allerede en del af viden om forholdene på plejehjem og vi har på baggrund af den viden igangsat

som

enig i intentionerne bag det her forslag

set også baggrunden for at jeg selv igangsætter en landsdækkende undersøgelse der inden for en kort tidshorisont skal give et samlet og opdateret billede af hvad vi ved om forholdene på vores plejehjem

plejeboliger undersøgelsen

skal i høj grad basere sig på eksisterende viden på området og hovedtemaerne for undersøgelsen vil være beboernes trivsel og mulighed for deltagelse i aktiviteter de fysiske rammer den sociale og sundhedsfaglige indsats blandt andet i forhold til

de demente beboere brugen af tvang

blandt andet antal medarbejdere og deres uddannelsesbaggrund samt hvordan plejehjemspersonalets

ressourcer anvendes allerbedst muligt i forhold

til det der er vigtigt nemlig plejeopgaven det er planen at undersøgelsens resultater vil blive præsenteret for alle folketingets partier ultimo august to tusind og femten da regeringen således selv igangsætter en undersøgelse af forholdene på plejehjemmene og plejeboligerne kan regeringen ikke støtte enhedslistens beslutningsforslag

firkantede i enhedslisten at tingene absolut skal være på vores måde

tidsrammen skal vi jo så heller ikke

måske var lige lovlig optimistisk mit spørgsmål går så på om ministeren

at indkalde alle folketingets partier

nu fik vi jo lige nogle overskrifter jeg synes det lød vældig godt men det var måske en god idé at man indkaldte alle folketingets partier inden man satte i værk sådan at man ligesom kunne få partiernes input

er der skal undersøges det mener jeg ville være i tråd med den ånd vi har behandlet hele det her spørgsmål

fint at indkalde alle partier vel vidende at vi ikke er enige om alting men her har vi en vigtig fælles dagsorden derfor vil jeg så gerne lige gentage spørgsmålet vil ministeren indkalde folketingets partier

hvordan vi synes at sådan en undersøgelse skulle

som vi var enige om på vores møde

er en udfordring som bliver en udfordring og som vi kommer til at forholde os til

mennesker ude på de forskellige plejecentre

selvfølgelig også gerne have have de input der nu måtte være fra de forskellige partier

så ved vi godt at ja det er ministeren der i den sidste ende

sætter undersøgelsen i gang men der er jo allerede lyttet en hel del synes jeg at jeg kan høre

de ældre ikke bliver kastebold for en politisk kamp om

jeg synes det er en positiv start på en

mit udgangspunkt er at de demensdage er af mere faglig karakter

nævnte det rejsehold og at den

specialiserede viden

efterhånden er selvfølgelig også skal inddrages i det videre arbejde

kommunerne allerede i dag ved at de kan kontakte nationalt videnscenter for demens

en god basisstart og en kort uddannelse af både medarbejdere og andre aktører der har behov for at vide noget om demens men

dagsordenen for den undersøgelse jeg hørte finn sørensen bede om en forhandling hvor alle partierne blev inviteret jeg hørte ikke

lave undersøgelsen hvad hvis det viser sig at resultaterne af undersøgelsen

noget som kommer til at koste noget og hvor der skal være nogle forbedringer og så videre

egentlig finder ud af om vi skal stemme for

er en politisk afvejning og det kommer jo igen an på

man finder ud af og hvilke resultater der kommer frem lige præcis i i den

undersøgelse hvor meget undersøgelsen koster

vende tilbage til med hensyn til besparelserne florerer der nogle forskellige tal og jeg vil gerne sende nogle tal over

de tal over så hurtigt som overhovedet

overladt til sig selv selv om man har ligget i stofsele og så videre

det må jo også være nogle tanker som ministeren har gjort sig i forhold til det her forslag

uddannelsesbaggrund og selvfølgelig også hvordan

en undersøgelse i gang og man aner jo ikke hvad resultatet

og man aner selvføgelig heller ikke

og man kan ikke

i enhedslistens forslag at der skal udarbejdes en national undersøgelse af landets plejehjem og plejeboliger og for at citere lidt af den

skal afdække forhold for beboerne i de kommunale plejeboligtilbud i undersøgelsen bør indgå en vurdering af bemanding og faglighed

også lige er blevet diskuteret lidt med ministeren

undersøgelsen skal også inddrage forholdene

den del af beboerne der lider af demens når den så er færdig

vi alle sammen mødes og se den jeg kan godt forstå

mødes og se den inden den bliver sat i værk beslutningsforslaget her er jo lavet på baggrund af en række pressehistorier nogle gange skal man jo lade være med at lave politik på en enkeltsag mens det andre gange er rigtig nyttigt at vi ligesom løfter

det her er noget som er mere landsdækkende

en ting vi skal være bedre til at tage hånd om når jeg siger det

jo sikkert undre at vi så bagefter siger at vi ikke lige

at det her beslutningsforslag er det vi skal stemme om jeg vil jo rigtig gerne have

laver et et sagligt undersøgende arbejde

ministeriet at vi får skrevet en beretning hvor vi får skrevet vores konklusioner

er meget optaget af de eksisterende vilkår

lige her og nu og ja lad os så se hvordan vi

den her undersøgelses konklusioner ind så jeg blev noget motiveret da jeg

ministerens ridse op hvordan

og få skrevet en beretning der rammer det hele ind og derved

det eneste jeg selvfølgelig skal melde ud er jo at de

det vi vil slås for og

kommer til at ligge til grund for undersøgelsen fordi vi tror at de emner vi har nævnt som bør undersøges

fælles klarhed over som forudsætning for at vi kan lave nogle gode handlinger på det her område så hvis ordføreren mener at der er nogle ting i vores forslag som er overflødige eller forkerte

man kan danne sig et indtryk af hvad man siger ja til

politiske indholdsdebat er det jo en luksussituation vi pludselig er kommet i her forstået på den måde at der jo allerede fra starten af næsten inden vi er kommet i gang tegner sig en

positiv holdning til at gøre noget i den her retning

godt tage skridtet videre og få taget proppen af flasken

vi skal have en undersøgelse og at der også efterfølgende skal handles

heldigvis også allerede godt i gang sidste år

danskere der boede i plejeboliger eller på plejehjem målrettet ældre her taler vi selvfølgelig om mange af vores allermest skrøbelige medborgere

lider af demens vi har selvfølgelig et særligt ansvar for at netop de her mennesker som har knoklet

den hjælp de har brug for og at vi i fællesskab tager hånd om dem nu hvor de ikke længere kan klare sig selv det

indsatser for som fællesskab som samfund senest med satspuljeaftalen i efteråret hvor vi jo satte gang i flere tiltag for at hjælpe demente

end det tidligere har været tilfældet i nationale handleplan for demensindsatsen havde

den daværende vk regering afsat tredive million kroner fra to tusind og ti til

det jo heldigvis med et langt højere beløb

er der mere præcist afsat det firedobbelte nærmere bestemt

ikke fordi der er en konkurrence om hvem der kan smide de fleste penge efter et område

vi kan nå meget længere end man har kunnet hidtil det er jeg også sikker på vi er enige om

videncenter for demens dels en række initiativer

til aflastning af pårørende til demente i egen bolig det er rigtig vigtigt at vi sætter ind i forhold til det meget store ansvar de typisk står med

altså ombygge bolig og fællesarealerne på plejecentre så de

den pleje demente har brug for

som demensnøglepersoner på

breder sig som ringe i vandet

ambitionsniveau på demensområdet og vi har også et aktivitetsniveau der er tilsvarende højt

er sat i gang som ministeren var inde på er der en stor del af midlerne fra ældremilliarden der

at ministeren har taget initiativ til

ting som også ministeren var inde på vi kan tage konkrete mennesker som eksempel en ældre herre tre og halvfems år

med det mest basale som personlig hygiejne på en værdig måde

er nogen let opgave hvem som helst

enkelt nedslag på men et mere generelt billede på ikke kun for aage men for alle der står i aages situation

hvilke typer magt bruger man hvorfor gør man det hvad har alternativerne været

er dybt optaget af og derfor er jeg rigtig glad for det ministeren har sagt i dag jeg er også glad for

fra socialdemokraternes side enige i intentionen bag enhedslistens beslutningsforslag men vi afviser det også fordi ministeren har

initiativ til en undersøgelse og den håber vi også enhedslisten stiller sig bag og det er jo

i dag selv om enhedslistens ordfører ikke har fået lov til at være på talerstolen endnu så jeg skal

ser rigtig meget frem til det arbejde der

regeringen og skiftende socialministre det har ikke været den samme

at beskrive her det er hver gang blevet afvist med at man

tilstrækkelig viden sidste gang jeg foreslog

det var bortset fra det møde vi havde

netop overståede finanslovsforhandlinger det er hver gang blevet afvist med at man

selvfølgelig godt blive lidt overrasket når

så pludselig hører at der nu er interesse for

hvad det videre arbejde angår så har jeg jo

forsøge at lave en beretning i udvalget det kan sikkert kvalificere det forslag vi har lavet og jeg er glad for at ministeren vil indkalde partierne inden undersøgelsen bliver sat i gang sådan at partierne får mulighed for

om vi så står bag den undersøgelse der

bliver sat i gang vil jo vise sig ud fra de forhandlinger

enhedslisten ikke

men hvor der som jeg nævnte i min tale har været det firedobbelte beløb til rådighed

den tidligere demenshandleplan vi havde her i landet ældremilliarden

blevet brugt til særlige indsatser for netop den her målgruppe

kan genkende det billede herre finn sørensen gerne vil tegne

men det er da dejligt hvis enhedslisten også vil være med til at gå konstruktivt ind i drøftelserne om om den undersøgelse vi

enhedslisten har stillet tidligere nemlig at vi fik en sådan grundig undersøgelse af situationen på plejehjemmene det

at det indtil nu er blevet afvist og nu er der ikke en sådan afvisning og det er jeg da bare

har oplevet at der er blevet skåret i støtten og hjælpen

til de ældre at de tilbud som

er blevet forringet at kommunerne også har sparet mere og mere på ældreområdet og at der reduceres i tilbuddene som ellers skulle forøge livskvaliteten og gøre hverdagen lettere for ældre at

også overkomme det er således at dansk folkeparti deltager aktivt i debatter og forhandlinger på ældreområdet vi fik jo i sin tid sat hjemmehjælp på dagsordenen så der blev nedsat en hjemmehjælpskommission vi har også været med til at få justeret nogle lovforslag så de måske

gøre at noget blev forbedret der kan

om rehabilitering

også været ældrechecken som jo gennem årene har været diskuteret meget det var jo egentlig også et tiltag som kom fra dansk folkeparti og som i starten mødte meget modstand og kritik men som i dag heldigvis er blevet en fast del af vores velfærdssamfund

har det også været vigtigt for os at der skulle afsættes midler sådan

man kunne forøge livskvaliteten for ældre forbedre forholdene også for de demente og deres pårørende og også senest i forhold til at få indrettet nogle demensegnede boliger det kunne også

at støtte ældre som lige pludselig skal agere i en ny samfundsorden i forhold til for eksempel

desværre er sådan at satspuljen ikke altid har de største beløb

lidt mere i forhold til netop ældreområdet enhedslistens forslag har nogle

netop områder som på godt og ondt har været en del i fokus de senere år nogle af de områder der nævnes er nogle som vi allerede

i gang med at belyse og kigge på både

dialog med ministeriet og ministeren så jeg kunne

godt tænke mig at vi i den første omgang her i hvert fald får opsamlet nogle fakta hvad ligger der egentlig allerede på bordet hvad er det man har i ministeriets arkiver for der må jo egentlig allerede ligge en del tilgængeligt som kan summeres op og inddrages

som jeg kan forstå alle partier bliver inviteret til jeg synes også være oplagt at ministeriet tager kontakt til kl og beder om de relevante oplysninger på de forskellige områder som man ønsker at få belyst sådan

landspolitisk ved hvad det er vi kan inddrage og hvad vi kan arbejde videre med jeg anerkender helt klart enhedslistens ønske om at der kigges på området

i gang med noget af det men der er ingen tvivl om at der er mere og at

der er mangler jeg mener at

vores indsats skal styrkes ved at vi skal presse på og beslutte at der skal ske forbedringer på ældreområdet så vi får et samfund hvor for eksempel demente og deres pårørende får bedre forhold hvor ingen ligger i stofseler uden opsyn

afslutningsvis vil jeg så sige at det er vigtigt at ældre

modtager den pleje og omsorg de har krav på og det skal vi sikre og helst bredt politisk altså at der sker nogle forbedringer på ældreområdet

de drøftelser som ministeren nu siger der bliver inviteret til og forhåbentlig også at vi alle sammen kan være med til at påvirke det der bliver meldt ud der skal undersøges vil ske meget snart for der er ingen tvivl om at det her drejer sig om at få handlet forholdsvis hurtigt jeg er enig med herre finn sørensen i at at man måske har været lidt for optimistisk i forhold til den dato der har været fremsat på forslaget

dag godt kan danne et godt

dansk folkeparti indgår meget meget gerne og meget positivt i de drøftelser

ordfører selv fremhæver

hævet med næsten fyrre procent under den nuværende regering

det alt andet lige betyder at vores indsats kan række længere

andet billede end det hvor det kun

skiftet ble og så videre og så videre så jeg siger at der er nogle områder der skal kigges på men det

at alt er blevet dårligere eller ringere

sige at jeg tror det har været godt både for den foregående regering og også for den nuværende regering at dansk folkeparti har siddet med ved bordet når vi har forhandlet om nogle af de her områder

jeg såmænd jeg sagtens kunne få ministeren til at indrømme i forhold til

også de tidligere socialministre under den nuværende regering hvem er det der

der er ting der er blevet bedre men der er sandelig også meget som er skidt jeg nævnte jo også

kommunale budgetter

lade hinanden høre at det er den ene part der særlig har ansvaret for at det her bliver løftet jeg oplever faktisk det her som en dagsorden

nej det drejer sig om at man bare nævner nogle ting i der er sket af forbedring det

vi har en talerstol at vi skal gøre det så det synes jeg overhovedet ikke der er noget

er min oplevelse at det her er noget som vi står meget fælles om den seneste tid har der været en stribe dårlige historier som sætter spørgsmålstegn ved om forholdene på vores plejehjem er gode nok der har faktisk været så meget dårlig omtale at at jeg fik en besked på twitter af en sygeplejerske fra roskilde som ville høre

ville komme med hende ud at se hvor fantastisk et plejehjem faktisk kan være med nærværende og hjertelige medarbejdere og dem er der heldigvis mange af helt grundlæggende tror jeg jo på anerkendende politik hvor vi lærer af de gode eksempler og gør hvad vi kan herindefra for at sikre at vi kommer til at gøre endnu mere af det der fungerer godt men noget tyder også på at der er grund til at få et samlet billede

indsatsen rundtomkring og derfor vil vi også gerne være med til at

indsamle mere viden om beboernes trivsel de fysiske rammer demensindsatsen brugen af tvang

en undersøgelse klar til august og det gør mig egentlig meget glad at enhedslisten også har taget godt

lille smule glad som radikal når det kan lykkes

gøre det her hen over midten og måske endda med opbakning fra alle partier i folketinget

at det her kan være en fælles sag for os og med den begrundelse

til ministeren og derudover har vi som i ved også fra

man kan udarbejde nogle nationale retningslinjer for demensplejehjem i danmark

på linje med hvordan man har gjort det i sverige vi er glade for at ministeren er med på ideen og at vi i sidste uge blev indkaldt til en en god og indledende drøftelse i ministeriet om sagen

for de op mod halvfemstusind danske borgere der lever med en demenssygdom og vi skal holde fast ved at det er det der er udgangspunktet

jeg ser faktisk også enhedslistens forslag som udtryk for samme og vi bakker op om at der er behov for en undersøgelse af forholdene i plejeboliger

plejehjem som kan indgå i vores fælles politiske indsatser for at forbedre forholdene for de ældre medborgere

i princippet og i praksis anerkender og støtter det om end i en lidt anden form

bedøvende ligeglad med om det er den enes eller den andens undersøgelse der

får ud af det her og at vi i fællesskab rykker videre på at forbedre den nuværende situation jeg håber at vi kan

vi har jo sat en proces i gang i sidste uge i hvert fald sådan som vi ser det fra sfs side

at vi mangler systematiseret viden om en række forhold på danske plejehjem og jeg forstår godt at

starten af vinteren to tusind og fjorten

og som fru karin nødgaard var inde på

som man ikke nødvendigvis behøver at gentage hvis man skal bruge ressourcerne rigtigt

de ting vi fra sfs side synes er vigtige er selvfølgelig fokus på

lider af en sådan sygdom det er også afgørende at undersøgelsen kortlægger normeringer på plejehjemmene og ser på normeringen i forhold til antallet af beboere med demens derfor er det vigtigt at få afdækket og vurderet normeringerne det er ikke alene et kvantitativt mål det er også et kvalitativt mål

vigtigt at få vurderet personalets faglige kompetencer for eksempelvis mener vi at der bør være læger med specialviden om demens tilknyttede alle plejehjem i danmark

kun et spørgsmål om normeringer men også om at det personale der er der har den tilstrækkelige opdaterede faglighed på det konkrete plejehjem

de forskellige teknologiske muligheder der er som flere også har været inde på her fra talerstolen

det er vigtigt at få kigget på brugen af tvang og selvfølgelig at få set på den generelle trivsel og hvordan beboere kan få mulighed for at deltage i aktiviteter og fortsat være med til at bestemme og bevare styring i deres eget liv alle de ting er der der har sagt her fra talerstolen

jeg gerne afslutningsvis sige at vi er rigtig glade for at enhedslisten tog initiativet til den her undersøgelse jeg synes i

et niveau og et format der gør at vi får det vi har brug for for at kunne handle og ikke mere og ikke dobbelt derfor vil jeg også gerne

for at ministeren vil indkalde folketingets partier til en drøftelse af det her også så vi kan høre lidt nærmere om hvad det er ud over den oplistning ministeren foretog fra talerstolen

om selve bruttonormeringen men også om hvordan normeringen bliver fordelt

liberal alliance ser frem til det videre arbejde i udvalget og jeg støtter til fulde herre finn sørensens forslag om at ministeren indkalder alle partier til at give deres input

der er stigende udfordringer på ældreområdet særlig i forhold til stigningen i antallet af demente som vi har hørt

borgere i plejeboliger og på plejehjem

det anslås at to tredjedele af dem har en form for demenssygdom vi ved også at der har været gennemført en række analyser og igangsat en række initiativer vedrørende forholdene på plejehjem og i plejeboliger og i dag har ministeren og regeringen så bebudet at vi skal have en

som vi ser frem til videre drøftelse af vi har også i socialudvalget drøftet indsatsen på demensområdet og vi støtter

iværksætter konkrete tiltag der forbedrer forholdene lokalt vi vil gerne være med til at drøfte de nationale rammebetingelser hvor anvender man best practice og hvordan foretager

evaluering af det man gør så ledere og personale på det enkelte plejehjem bliver mere kompetente og lærer af den erfaring de har opbygget

er et fast og kompetent personale på et område med stigende kompleksitet

boligindretning og hvordan man som borger og pårørende bliver bedre til at håndtere demens vi mener det er vigtigt at

i stedet for at skabe mere bureaukrati og tilføre flere akademiske medarbejdere

kigge på hvordan vi kan tilføre flere varme hænder

endelig tror vi heller ikke på at ledelsessvigt kan løses med nationale undersøgelser som

enhedslisten lægger op til her vi hylder det kommunale selvstyre og mener at man lokalt har de bedste forudsætninger for at give de ældre medborgere den rette omsorg som passer netop lige til dem det skal vi styrke med kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere lokalt

konservative støtter ikke op om det konkrete

drøfte forslaget fra ministeren i udvalget hvor

have opholdt mig her i folketinget i tre år så derfor brugte

en tale hvor jeg grundigt dokumenterede alle de mange sager vi har fået

som de bør være og at vi desværre nok må se i øjnene at vi ikke nødvendigvis som et generelt billede men alt for mange steder ikke yder yder plejehjemsbeboere og

jeg havde nok også tror jeg skrevet et par bemærkninger om hvem der havde et politisk ansvar for det men

til min store glæde at alle ministeren og alle ordførerne erkender at her er en meget vigtig opgave for os

at få fuldstændig klarhed over hvad situationen egentlig er på landets plejehjem jeg skal så huske at sige måske med undtagelse af de konservative jeg er ikke sikker på at jeg helt forstod meldingen dér men ellers har alle andre i hvert fald klart sagt at der er nogle gode intentioner i enhedslistens forslag og at dem bakker man som sådan

klart spørgsmål også givet et klart svar

vi kan få et medejerskab til en sådan undersøgelse det

yderst tilfredsstillende og det håber jeg så kommer til at ske meget hurtigt det skal det jo både af hensyn til den videre behandling af det her forslag

ikke mindst af hensyn til den udmærkede tidsfrist ministeren

har sat man kunne altid ønske at det gik hurtigere men okay der er et stykke arbejde der skal gøres så august måned er vel også også fint

i forhold til undersøgelsens grundlag for vi får

at ministeren siger at den skal bygge på eksisterende viden der kan jeg da i hvert fald nævne et punkt hvor vi ikke har nogen eksisterende viden og det er lige nøjagtig hvad angår det centrale spørgsmål om normering og faktisk bemanding og fordelingen af bemandingen og personalets kompetencer

jeg til min tilfredshed at ministeren nævnte at både bemanding og kompetencer

kvalificeret undersøgelse af det jo foas undersøgelse er vel også kvalificeret for de har spurgt deres

en undersøgelse som alle vil kunne sige er et fælles objektivt grundlag

et område hvor der skal indhentes ny viden

meget enig med fru thyra frank når hun siger

nok at se på det samlede antal ansatte på plejehjemmene man skal se

fordelt det var ordføreren for de konservative også inde på

ikke ligegyldigt om der er en hel masse administrativt personale men ikke ret mange

og det er bestemt heller ikke ligegyldigt hvordan deres kompetencer

fremhævede i den undersøgelse som de fik

at trætte jer med at læse det op i har læst det før men kig på det igen

allerede der bør advarselslamperne jo blinke når man ser på hvordan personalet selv oplever situationen på plejehjemmene

positiv relation

men det er generelt nok meget godt men så kommer der alle de betænkeligheder personalet har en meget stor andel af dem der angiver at de ikke mener at kvaliteten i omsorgen og plejen er tilstrækkelig god og så videre

at mange af dem egentlig ønsker sig et andet job fordi de ikke synes det er tilfredsstillende at arbejde der så så der er nok noget ny viden vi skal indhente

har været oppe i debatten det er spørgsmålet om nationalt videnscenter for demens

venstres ordfører jeg vil bare bekræfte hvad jeg også har gjort på forskellige møder at

center der vi har brugt nogle penge på

få det op at stå og så skal vi selvfølgelig gøre brug af den viden også i den proces vi skal i gang med

jeg ser frem til behandlingen i udvalget jeg ser frem til samarbejdet med ministeren og jeg vil selvfølgelig skynde mig hjem og brygge på et udkast til en

beretning som vi så kan behandle

så vi også lever op til vores ansvar for at vi rykker lidt hurtigt på det her så tak

et bedre hundeliv idet salg af hunde på markeder forbydes og ministeren gives beføjelser til at fastsætte regler om avl af hunde katte og andre familie og hobbydyr

ændring af rådsstrukturen på dyrevelfærdsområdet

at rigspolitiets afgørelser

indeholder visse undtagelser i forbindelse med forbuddet mod seksuelle handlinger

at handlinger med et veterinærmedicinsk eller zooteknisk præg ikke berøres af lovgivningen venstre mener at præciseringen er vigtig da forslaget

og behandling eller inseminering eller andre nødvendige procedurer i forbindelse med avl og produktion det har været venstres holdning at den hidtidige dyreværnslov har været

tilstrækkelig til at yde dyrene beskyttelse idet dyr ifølge gældende lov ikke må påføres smerte lidelse angst eller varige men venstre mener at seksuel omgang med dyr er omfattet af disse bestemmelser og venstre har således hele tiden været imod seksuel omgang med dyr

den senere tid sat spørgsmålstegn ved betydningen af de hidtidige bestemmelser og venstre vil støtte lovforslaget her for at eliminere tvivl om lovgivningen vi mener at det er vigtigt at danmark ikke

udstillet som et land hvor seksuel udnyttelse af dyr er tilladt venstre forventer at lovforslaget vil forbedre dansk dyrevelfærd uden at give ekstra økonomiske omkostninger eller skade erhvervsmæssige interesser og på den baggrund og

lovhjemmel og da fik jeg svaret at der nu er en god og dækkende lovgivning på området

nu siger man så ja af samme grund eller hvad er det

for eksempel et bedre hundeliv

der bliver indført et forbud mod salg af hunde på markeder for at være med til

i vores samfund dernæst får ministeren en bemyndigelse til at fastsætte regler

der fastsættes regler regler om

vel nok er det der er slagnummeret i det her lovforslag

den seksuelle seksuelle omgang med dyr og her gælder det altså også at det vil vi ikke have

haft en lovgivning som har været med til at sikre at det ikke

hidtil har haft et regelsæt der forbyder det men efterhånden er der blevet sat spørgsmålstegn ved det synspunkt og flere lande har indført regler hvor man entydigt fastlægger et forbud og det er så det som ministeren nu

hele det her område

vi er indstillet på at støtte forslaget fordi det skaber mindre forvirring på et område som egner sig rigtig godt

at det her emne dukkede op igen og igen på et meget meget løst grundlag indtil jeg fandt ud af at på dansk folkepartis hjemmeside blev der ført en kampagne hvor man hele tiden forsøgte at skabe et billede af at det her er noget som er almindelig udbredt i et i øvrigt velfungerende og tænkende samfund

jo godt forstå at der er mennesker der kommer i tvivl og at de har behov for at få skabt større klarhed så kan man jo kalde det at det er et udtryk for dansk folkepartis ønske om at spille på frygt og mørke gerninger

det kan herre dennis flydtkjær så glæde sig over at det

er vi gider ikke have en diskussion på et usagligt grundlag

lukker vi ikke for det her kapitel for vi mener faktisk at vi har haft en lovgivning som har

men dansk folkeparti har jo ikke holdt sig tilbage dansk folkeparti er blevet ved med at køre store billboards rundtomkring i landskabet

til det mest usmagelige hos mennesker og det bryder

det er jo at det det avlsarbejde der er foregået for at frembringe flest mulige smågrise fra hver enkelt

så kan det føre meget vidt at tage en lang biologisk diskussion om

det gjorde et vist indtryk på mig for ikke så farlig længe siden da jeg fik at vide at vildsvin i

nogle mekanismer som vi er nødt til at kigge på og tage udgangspunkt i for at kunne håndtere de her udfordringer men jeg anerkender

er regler om avl af familie og hobbydyr og så er der en ændret rådsstruktur det første jeg vil nævne i mit indlæg her

er forbuddet mod salg af hunde på markeder

positivt tiltag det er blandt andet for at undgå impulskøb af hunde da det

kan miste interessen efterfølgende eller få opdrættet en dårlig hund

skal omhandle hunde

men der er altså andre hobby og kæledyr

avl af familie og hobbydyr som er en væsentlig problemstilling man har jo set at der er dyr som bliver avlet med så

indgreb efterfølgende

ændringen af rådsstrukturen har jeg ikke noget umiddelbart at bemærke men det kan være at vi vender tilbage under udvalgsarbejdet

det lyder som et positivt tiltag

seksuelt misbrug af dyr

vi behandler det her forslag i dag det er noget vi i dansk folkeparti har foreslået fire gange

banen hver gang har langt størstedelen af partierne i

problem at de gældende regler var gode nok

at det var af frygt for mørkemænd nu fremsætter

så ikke af frygt for for mørkemænd eller måske var det

åbenbart et klart behov for et forbud

et holdningsskifte blandt regeringspartierne men vi undrer os over

man er synder i den her forstand men det er da trods alt bedre at man har skiftet holdning og

kommet til fornuft men det har vist sig at der er

behov for en klar hjemmel i lovgivningen der gør at politiet har noget at

noget at komme efter

som vi sammenligner os med komme med forbud norge sverige tyskland frankrig england holland og en række amerikanske stater så ser det altså lidt tosset ud at danmark som det eneste land ikke har et klart

brugte vi også i beslutningsforslaget sidste gang der blev det afvist

bruger i regeringens lovforslag nu er det så åbenbart et godt tiltag

godt tiltag så vi skal naturligvis nok støtte det men så vil jeg bare sige til orla hav som

et problem at der blev lavet en undersøgelse

i august to tusind og elleve hvor man spurgte en række dyrlæger og sytten procent af de danske dyrlæger der blev spurgt

været seksuelt misbrugt så det er altså

må være belagt med store mørketal må man formode da folk nok temmelig sikkert ikke går til dyrlægen med deres dyr hvis det er gået galt

gjorde at nordmændene kom frem til var behov for at gøre noget på det her område

om der sker en strafskærpelse hvad får man af straf hvis man bliver

dyr seksuelt er det ligesom i alle andre dyreværnssager hvor man typisk måske slipper med en bøde

til en skærpende omstændighed hvor man måske kan miste retten til at have med dyr at gøre

mangler jeg noget om i det her lovforslag men det kan vi eventuelt dykke ned

om hvordan man skal behandle selv næsten

i stedet for den danske lovgivning som er meget bred og ukonkret og bare siger at

men det er ret svært at komme efter

jeg kunne godt tænke mig at man fik kigget noget til andre lande som for eksempel schweiz hvor

skal være sådan at dyrene ikke lider gene af det og det har jeg indtryk af at de gør

ikke det er en dårlig ting at der er en undtagelse

pragmatisk tilgang til det så længe dyret ikke lider gene eller

for egen vindings skyld rent seksuelt

de fleste af os tror jeg kan blive enige om at det handler om dyrevelfærd

stykke tid siden at vi i danmark sagde at folk må gøre næsten hvad de vil så længe de ikke skader andre og så længe det er med andre ligeværdige væsener når vi tidligere har diskuteret det her

har vi jo også diskuteret om vi ikke var dækket ind af dyreværnsloven

det alene handler om et forbud mod dyresex

om at kigge på det dyrevelfærdsmæssige i

jo netop i forhold til det spørgsmål jeg også stillede

som vi behandler inden for nogle rammer selvfølgelig

mest brugbare for os vi har kæledyr

det her lovforslag netop fordi

hvis der ikke var de undtagelser i loven

spørge dyret om det har lidt overlast eller ej der er ikke ressourcer i politiet til at efterforske de sager

på den måde

vi skal støtte et forbud fordi

man ikke kan spørge dyret om det har lidt overlast eller ej eller om det er frivilligt eller ej i forhold til

også en lille smule undrende ligesom df

hobby og familiedyr så det vil vi gerne have udpenslet

på den baggrund synes vi også at vi skal tage en diskussion om at vi altså har en række

dyrevelfærdsmæssige udfordringer også i vores

er også glad for at da jeg stillede det spørgsmål til dfs ordfører om

ligger sf meget på sinde det er ikke kun de de nuttede kæledyr der har ret til en vis form for beskyttelse det har

til eftertanke at der er fireogtyvetusind smågrise der dør hver eneste dag og at under en procent af vores produktionskyllinger

at der indgår sådan et element i et lovforslag

der ligger om anbefalingerne vedrørende avl af familie og hobbydyr at ministeren skal

for at gribe ind dér i tilfælde hvor avlen får produceret nogle dyr som har meget dårlige muligheder for

nogenlunde rimeligt og fornuftigt liv er en god idé

sige at lovgivningen vel i forvejen siger noget om at man ikke må avle med henblik på og på en sådan måde at det skader moderdyret eller afkommet men når man ser hvordan avlen har udviklet sig inden for svineproduktionen

godt forstå at der er behov for at lave en sådan præcisering jeg håber så at den præcisering man vedtager her måske også kunne brede sig til andre områder vi synes også at tanken om ikke

sælge hunde på markeder vel er en god idé selv om jeg også deler dansk folkepartis og andres forbavselse over at det kun omfatter hunde

godt forstå at der skal være en grænse et eller andet sted men hvorfor det ved hunde man ramte kan man nok godt

den her rådsstruktur hvor man lægger op til en forenkling og det lyder jo alt sammen godt vi har læst de høringssvar der er kommet og de giver vel anledning til i hvert fald nogle spørgsmål for at sikre på at

områder som ikke bliver dækket i tilfredsstillende omfang vi deler sådan set også ønsket om at gennemføre en effektiv indgriben over for

har jo også tidligere fra det dyreetiske råd været nævnt at der her var et område hvor det ville oplagt at gennemføre en lovgivning så det synes vi da kan være fornuftigt og rigtigt der hvor det bliver en lille smule besværligt må jeg sige er når vi skal tilbage til jyske lov og derefter

i danmark frem til nitten tredive for at finde eksempler

mente at det var en god idé at sætte folk i fængsel hvis de havde en seksualitet som afveg fra det man syntes var hensigtsmæssigt og normalt og fornuftigt heldigvis kan man da sige er grænserne for hvad der er normal opførsel blevet

noget siden nitten tredive

et eller andet sted synes vi nok stadig enhedslisten at det er lidt underligt at man har et lovforslag hvor der står at det handler om at sikre dyrevelfærden dog gælder det også i de tilfælde hvor dyrene ingen skade lider det har jeg faktisk meget meget svært ved forstå jeg vil ikke undlade at sige at enhedslisten i det videre arbejde

forsøge at finde ud af hvordan vi dog kan få fokuseret på at sikre at når vi snakker dyrevelfærdslovgivning

indstillet på at stemme for et lovforslag som påstås at handle om dyrevelfærd men hvor en væsentlig del af

det fremgår jo meget eksemplarisk af bemærkningerne hentes i nogle moralbegreber som stammer tilbage fra jyske lov og noget seksuallovgivning i danmark frem til nitten tredive

endnu mere sådan trist til mode når man så konstaterer at det her særlige hensyn som gør at vi altså skal forbyde nogle handlinger også i de tilfælde hvor det ikke påvirker dyrenes velfærd lige pludselig ikke

handler om at tjene penge altså hvis det er nogle ting det er nødvendigt at gøre for at opretholde vores fødevareproduktion

det op med at skulle straffes jeg vil bare hvis jeg skal være helt ærlig sige at det er min klare opfattelse at de dyrevelfærdsmæssige problemer vi har i fødevareproduktionen i danmark er betydelig betydelig større end de dyrevelfærdsproblemer som løses ved hjælp af det samlede lovforslag

vi tager de positive elementer ind der hjælper det jo ikke ret meget

selv siger jamen vi tror i grunden ikke det har nogen betydning for dyrevelfærden men vi synes nu alligevel

arbejde med de ting og se om vi kan få gennemført nogle præciseringer der kan sikre at mennesker straffes hvis de begår handlinger som går ud over dyrs velfærd hvis man derudover har ønsker om at straffe folk

må den lovgivning placeres i andre dele af vores lovgivningssystem som også adskillige af høringsparterne skriver hvis det handler om seksuelle handlinger som man af moralske grunde tager afstand fra

unødig smerte den danske dyreværnslov bekendtgør ganske klart i §

at dyr skal beskyttes mod smerte angst og lidelse ifølge loven kan en overskridelse af loven blive straffet med op til to års fængsel når vi i dag skal behandle et lovforslag

dyresex er der i bedste fald tale om et overflødigt

om politisk populisme og moralisme

et eksempel på hvorfor danskerne er ved at drukne i regler og paragraffer og allerede der hvor der i forvejen er lovgivning

så vi som politikere kan vise over for vælgerne at vi er gode mennesker det er flueknepperi for dyrene er det væsentlige at de ikke udsættes for overgreb

sikret i dyreværnsloven og den bakker vi i liberal alliance helt og fuldt op om liberal alliance støtter at dyr skal beskyttes mod overgreb men vi støtter ikke overflødig og symbolladet lovgivning der ingen forskel gør for dyrene hvad angår forslaget om et bedre hundeliv er hensigten nemlig at forbedre hundens velfærd ved at opruste hundeejernes viden inden de anskaffer en hund rigtig god vi mener dog ikke at det er en statslig opgave at finansiere disse tiltag ligesom vi ikke finder

hunde må sælges på markeder

at lovgive på området bliver hurtig noget juridisk fnidder og en lidt intellektuel diskussion om noget vi ikke rigtig

jeg anerkender at det kan være svært at påvise

lider dyrene måske ikke overlast men der er bestemt også tilfælde hvor dyrene tydeligt har været udsat for lidelser så er der alle de tilfælde i gråzonen hvor dyrlægerne ikke er i tvivl om at dyrene har lidt overlast men bare ikke kan bevise det fysisk

overgrebet ikke straffet det betyder faktisk at man beskytter krænkeren og ikke

ofte har hørt det dyreetiske råd

vi kan ikke altid afkode dyrene

et overgreb på dyret i forhold til hvad der er dyrets natur vi kan ikke vide hvilken situation

mig at der i dag er en markant opbakning til at beskytte dyrene

lovgivning baseret på moral har jeg det også rigtig fint med i det her tilfælde i de senere år har stort set alle vores nabolande forbudt dyresex det har betydet

oplevet en stigning i aktiviteterne på området i danmark det gælder både bordeller med dyr

tilbydes seksuelle ydelser og det gælder i forhold til pornografisk materiale med dyr

skammer jeg mig faktisk over at danmark er kendt for

producere og købe dyreporno så lad os få sat en stopper for det dyrene først lovforslaget indeholder også en række andre tiltag som forbedrer dyrs vilkår

mod salg af hunde på markeder og en bemyndigelse til at ministeren kan

er der også til sidst nogle ændringer i rådsstrukturen på området det konservative folkeparti kan

i sagens natur ikke sige nej et dyr har i sagens natur også ret svært ved

fremhæve at dyret har taget skade det vil sige at vi med den nuværende lovgivning som

har nævnt faktisk også

dyresex i de situationer hvor dyr

meget svært ved at løfte bevisbyrden så uanset at det teknisk set er forbudt

der behov for en ny lovgivning som sikrer at hensynet til dyret kommer først

herre per clausen er inde på at der også vil være seksualakter som måske ikke er til skade for dyret men som vil blive forbudt dertil er svaret så ja det er ikke hovedformålet med lovgivningen men en utilsigtet konsekvens af lovgivningen ligeså vel

også er en risiko for noget som ikke er en hensigt med lovgivningen men som er en utilsigtet konsekvens af lovgivningen nemlig at der er dyr der tager skade men hvor man bare ikke kan bevise det summa summarum på bundlinjen hvis man ønsker at vi skal være fri for risikoen for at dyr kan lide overlast af dyresex menneskers sex med dyr i danmark

bliver vi nødt til at ændre lovgivningen have et decideret direkte forbud imod dyresex

herre joachim b olsen siger det overflødigt det er i sagens natur nødvendigt fordi

hvis ikke vi har den lovgivning netop risikerer at folk fordi det vil være svært at bevise at dyret lider overlast vil kunne bedrive ting som rent faktisk psykisk eller fysisk er en overlast for dyret

er omgivet af lande som har forbudt dyresex på en lignende måde som vi nu ønsker at gøre

noget der sådan fremmer danmarks anseelse ude i verden specielt ikke når vi gerne vil være et foregangsland på dyrevelfærdsområdet det er ganske svært for mig at rejse til bruxelles og argumentere over for mine kolleger i ministerrådet for at de sandelig skal gøre mere ligesom vi gør i danmark for at hæve standarderne for for dyrevelfærd

undskyld er danmark ikke et af de eneste lande i verden der stadig væk har tilladt dyresex vi ved at at

det her problem og fremhævet danmark som som sådan et land vi risikerer også i takt med at flere og flere lande

former for seksualakter at vi kan blive sådan et sted hvor folk så kan tage til hvis

kommer fra så af de årsager synes jeg at forslaget om at forbyde sex med dyr er et fornuftigt forslag som jeg håber vi også kan få enhedslisten og liberal alliance til

sådan i forhold til

den del af forslaget der handler om at vi gerne

salg af hunde på markeder

ses i lyset af en større indsats som handler om at der i danmark

fysisk eller psykisk men som bliver aflivet fordi ejeren ikke længere er i stand til

det er typisk noget der er opstået fordi man ikke inden man har anskaffet sig hunden har sat sig ind i hvad det egentlig

og hvad det egentlig kræver derfor

led i en større indsats også gerne prøve

komme impulskøb til livs og det er det der er baggrunden for at vi vil forbyde

ind for god dyrevelfærd og at dyr skal behandles ordentligt senere må man så forstå at det kun

nemlig sagt senere i talen at

noget staten skal blande sig i så det må altså være markedet der skal styre det der har regeringen en noget anden holdning vi mener

bestemt at hvis der foregår ting derude som ikke

vi som stat ikke noget imod at blande os i det og det er det vi lægger op til her

omfattet i forhold til til salg på

bestemt også noget jeg gerne med til at diskutere bevæggrunden har

er en specifik indsats imod

det her handler jo ikke om at vi ønsker at folk skal anskaffe sig færre kæledyr tværtimod

set det er ganske sundt for en familie specielt med børn

for kæledyr jeg tror det kan være ganske berigende så

stor tilhænger af at folk har har mange kæledyr

at gøre det så svært som muligt at

finde den balance hvor vi

sikrer at det foregår under anstændige vilkår er der eksempler på

andre dyrearter som med fordel kunne tages med her uden at det går ud over den balance

ikke ses som en spareøvelse det skal ses som en mulighed for at tage nogle midler og og bruge dem mere rationelt

der er noget dobbeltarbejde i de udvalg der sidder nu der er endda noget personsammenfald og det

skyldes historiske årsager fordi der er blevet flyttet lidt rundt på de her kompetenceområder fra ministerierne tidligere lå det meste af

som i ved i justitsministeriet nu ligger det i fødevareministeriet og for at undgå den

vi altså valgt at lægge op til den her

her eller i i udvalgsarbejdet

der var nogen der udtalte sig negativt

bare sige at det selvfølgelig handler om at man jo ikke på grund af modeluner eller den slags tendenser skal skal avle dyr fordi mennesker synes det er sjovt eller smart hvor det går ud over dyrenes velfærd

kommer vi jo ind i den her gråzone hvor vi siger at vi har et produktionslandbrug hvor

hankatte blive kastreret så de ikke går og strinter i hjørnerne

den moralske handling bag ved

er ministeren så enig i at der er

i forhold til hvordan vi behandler dyr

er i forhold til at vi nu gør

noget for at sikre dyrevelfærden men med den lovgivning kommer vi jo så også til at dække teoretiske eksempler hvor der kunne være nogle der havde sex med dyr hvor det ikke går ud over dyrevelfærden for

stille spørgsmålstegn ved hvor tit det

kan ske for jeg tror nu dyrene også vil tage psykisk skade i langt de fleste tilfælde

man altså bare sige at her vægter hensynet til dyret altså den svage part højere end hensynet til dem som eventuelt måtte have en seksualitet de vil udleve og mente de kunne udleve den på en god måde for dyret det tror jeg nu i øvrigt

det altså noget vi er villige til at leve med fordi hensynet til dyret her

fagfolk hvis det foregår på en måde så det skader dyrets velfærd ud fra dyreværnsloven

dyrevelfærdsmæssige ting der skal ændres i danmark i den rigtige retning altså for at beskytte dyrene bedre ja det er der det tror jeg heller ikke

ordføreren er i tvivl om at jeg mener jeg jeg har siden jeg blev minister løbende præsenteret tiltag for at forbedre dyrevelfærden

man ikke støtte regeringen der var bare lige en lille ting de der forslag handlede aldrig om dyrevelfærd aldrig og heller ikke om dyresex

sagt til v og k at det skulle igennem nu er der så kommet en minister som foreslår

ordføreren at rose det forslag i stedet for

fik det jo aldrig nogen

så sent som sidste år stemte i jo her i salen ikke for den største dyrevelfærdsforbedring i femten år ifølge dyrenes beskyttelse nemlig det at søer ikke længere skal stå fastspændt halvdelen

det kunne dansk folkeparti ikke støtte

sige hvad er hovedformålet med vores lovgivning

at forhindre de ulykker der kan ske også selv om

nogen grund til det

spørgsmålstegn ved om der er tilfælde hvor dyrene ikke har taget skade

teoretisk set være jeg ved ikke om herre per clausen ligger inde med informationer om steder hvor der er foregået dyresex hvor det ikke

at gøre ved for i langt de fleste tilfælde vil det

næsten umuligt

i internationale medier og på diverse hjemmesider der beskæftiger sig med det her

udøve den form for seksualitet det vil de så ikke kunne længere

der vil være en præventiv effekt hvor stor en præventiv effekt

at sige hvor mange der ville køre over for rødt lys selv hvis det ikke var

tage initiativ til at vi kigger meget mere på det her

det her forslag om at forbyde salg af hunde

ned af hylden og putter med i lovforslaget det kan måske være udmærket at gøre men vi ved jo også godt

bare gå en tur på facebook så har folk købt en hane eller et eller andet til

det er ikke god dyrevelfærd

ministeren om ministeren ikke vil tage initiativ til

får en tilbundsgående debat om

sælge både høns og for den sags skyld også hunde på udstillinger og markeder men selvfølgelig under nogle ordnede forhold

gjort med heste hvor vi har indført et

og tolvtusind fysisk raske hunde bliver aflivet i danmark hvert år

stor informationskampagne i samarbejde med

i forhold til andre dyr har jeg jo allerede sagt at det synes jeg da sagtens vi kan se på nu har det ikke været hovedformålet her det har været hunde og vi skal jo også huske at finde den der balance som jeg også sagde tidligere

ikke fordi vi vil gøre det sværere for folk at anskaffe sig kæledyr tværtimod

det er rigtig godt specielt for børnefamilier at

en kanariefugl og en hund kanariefugle er noget nemmere selv om man også skal passe godt på en kanariefugl det ved

katte som med hunde det er bare en anden måde

bliver aflivet på end man afliver hunde på

et spørgsmål til ministeren når nu ministeren tager det op i det her lovforslag og jeg ved godt at

at forbyde noget man kunne også tage en dialog og

hvordan kan vi egentlig stadig væk have et nuanceret billede af hvordan man kan udbyde og sælge kæledyr herunder hunde og i hele taget hvordan man håndterer det her salg

sjove ting med dyr som ikke er særlig sjove hvis man

men alt hvad vi kan gøre for at uddanne bedre i forhold til forskellige dyrearters forskellige adfærd

impulskøb er aldrig en god idé uanset om det er en hund eller en kanariefugl men det er værre når det

for frugtavlen og gartneribruget samt fonden for økologisk landbrug så det ikke længere er erhvervet der skal udpege formanden

en ændring af bestyrelsessammensætning

til flerårige strategier og en årige handlingsplaner punkt tre kredsen af udtaleberettigede organisationer udvides til det offentlige med danmarks naturfredningsforening og dyrenes beskyttelse og punkt fire overførsel af sekretariatsbetjening fra erhvervet til naturerhvervsstyrelsen vi noterer os at der

flere steder står indskrevet ministerbeføjelser og forslaget bemyndiger blandt andet fødevareministeren til at udpege formanden for de tre

ministerbeføjelse ved en sådan

ikke nogen garanti for at formanden har den fornødne landbrugsfaglige viden og samtidig betyder den foreslåede sammensætning af bestyrelserne at der kan opstå situationer hvor det alene er formandens stemme der vil bestemme udfaldet vi mener i venstre at der er brug for den faglige viden som erhvervsorganisationerne hidtil har sørget for at der er

fondene fortsat skal være funderet i erhvervet efter vores opfattelse at erhvervet fastholder flertallet i fondenes bestyrelser og at fondene fortsat administreres af erhvervet selv det vil ministerens forslag eliminere venstre kan ikke støtte op om lovforslaget der skal betyde en større statslig indblanding når det handler om

der er tiltænkt at hjælpe et erhverv i hård konkurrence det skaber fare for at midlerne bliver tildelt ufokuseret og ikke bruges til størst mulig gavn for erhvervets konkurrenceevne lad mig også sige det helt klart vi vil ikke alene stemme imod forslaget som det ligger nu

også i venstre klart arbejde for at forsøge

kan rulles tilbage igen formentlig først efter et valg men det vil vi forsøge at arbejde for

det her lovforslag jo næsten udtryk for tyveri ved højlys dag erhvervet har jo bidraget godt ved at der er blevet opkrævet de her penge erhvervet har prioriteret pengene til

trækker den helt forkerte vej når vi kigger på administrationen

flere penge ud af fondsmidlerne til administration der bliver altså færre penge tilbage til det oprindelige formål det synes vi også

og så ligner det jo helt klart at regeringen og ministeren synes at ville fjernstyre

hen til de formål som så ligesom har statens interesse jeg synes at der fortsat skulle være større vægt på det som erhvervet også peger på at der er behov for rent udviklingsmæssigt

mellem udviklings og forskningsmiljøer og så den måde som man tilrettelægger tingene på gennem

har fungeret ganske godt igennem rigtig mange år og med det her initiativ tilretter vi

den måde som fondene fungerer på det er rigtigt at vi rykker dem en lille smule tættere på ministeriet det ser vi ikke det store problem i vi tror faktisk

godt og konstruktivt at vi sikrer

indsigt i

har vi har det sådan set udmærket med at de her fonde rykker en lille smule tættere på ministeriet og ministeriets arbejde til gengæld tror vi på at det er rigtig vigtigt at vi fastholder at det her sker i samspil mellem erhvervet

ministeriet og ministerens ageren på området og det ser vi ikke noget som helst

ændringer i så vi er rigtig godt tilfredse med

kan fortsætte en offensiv politik med at sikre at danmark både er et landbrugsland

styringen af de her penge væk fra erhvervet

vores fødevare og vækstforhandlinger nu trækker man ligesom den anden vej og siger at det må erhvervet ikke længere have indflydelse på hvorfor må erhvervet ikke

ministeriets viden om de enkelte detaljer

efterfølgende men det er da min opfattelse at der er tænkt over

blive dyrere det er selvfølgelig noget man kan hævde fra venstres side

ikke bryder sig om forslaget og jeg kan stå og sige at det

marginalomkostning som kan lægges ind i noget der i forvejen fungerer rigtig godt i ministeriet så det bliver lidt påstand mod påstand jeg jeg tror ikke

får flere beføjelser og sekretariatsbetjeningen skal nu

overgå til naturerhvervsstyrelsen

jeg har læst forslaget to gange

det kunne også være fordi man er utilfreds med den måde som fonden bliver drevet på hvis man sådan kigger

for den korte horisont som vi nok alle sammen kan huske så har promilleafgiftsfondene

også når vi her i folketinget kommer med skærpet lovgivning til dyrevelfærd og vi kommer med skærpet lovgivning til miljøet

ud i erhvervet uden

skruer skruen den forkerte vej at det vil ændre omsætningen ude

de har været med til at løse nogle af de udfordringer

man har nogle andre parametre som man måler på dansk landbrug har i dag verdensrekord

tværgående samarbejde mellem husdyrproduktioner planteavlsprojekter

andel af økologisk produktion og afsætning i verden som ligeledes er opnået gennem en bred indsats med midler fra forskellige

dansk landbrug har den højeste og mest sikre produktion af foder og fødevarer med det laveste forbrug af pesticider i forhold til andre væsentlige fødevareeksporterende lande

fordi vi har været gode på innovationsdelen hvor netop promilleafgiftsfondene har været til stor nytte jeg kan ikke læse

promilleafgiftsfondene gør det skidt

derfor må vi sige fra dansk folkepartis side at vi er noget overraskede over at forslaget kommer

har ønsket at debattere hvorfor man vil ændre på

og fremadrettet ovre i naturerhvervsstyrelsen otte million kroner

dyrere at drive det efter det forslag der ligger her

ikke se hensigten

om hvad der ligger bag at vi nu har det her forslag til

måske en lokal historie der kan skabe lokale arbejdspladser det er visionen og det landbrug

og som vi derefter har udmøntet i vækstplaner og forskellige andre initiativer

for at få den her vision til at blive endnu mere virkelig og for at kunne

det jo vigtigt at vi har en strategi for hvor vi skal hen

det vi gør i dag er lige præcis at putte de her fonde med ind i arbejdet for den her strategi det er lige præcis for at sikre at

ændrer på promilleafgiftsfondene i dag det er derfor vi flytter sekretariatsbetjeningen at vi ændrer reglerne for bestyrelsessammensætningen

beder dem om at udforme udforme særlige hovedudfordringer og indsatsområder så der er tale om at gå skridt videre

at skabe et stærkt landbrug i danmark som er kendt for det vi skal være kendt for nemlig kvalitetslandbrug dyrevelfærd miljø og ikke mindst at vi selvfølgelig er et konkurrencedygtigt landbrug så det er visionen bag den ændring der sker i dag selv om man kan blive lidt forvirret af at høre

derfor kan radikale venstre støtte

udvalgsarbejdet ministeriet begrunder undtagelsen med at midlerne herfra stammer direkte fra landbrugets produktion

om åbenhed og anvendelse af midlerne i et bredere samfundsmæssigt perspektiv stadig relevant

landbrugets fonde herunder i hvilket omfang fondene får øgede muligheder for at støtte bredere samfundsmæssige formål

grønne udviklings og demonstrationsprogram som alle også har til formål at løfte og fremtidssikre erhvervet

støtter vi lovforslaget og vi er også glade for at

har fået en repræsentation vi synes ikke det er så mærkeligt at at nogle fonde som skal have et samfundsmæssigt

hos en minister som selvfølgelig skal have opbakning fra folketinget

til at udstikke nogle retningslinjer

som en skat man betaler end det bliver betragtet som at det er nogle penge man betaler til noget innovation i sit eget erhverv

til at frygte det frygter sf ikke det når man nu har haft noget

fordækt i at man politisk ønsker at fremme en bestemt

udvikling man kan sige at hvis

man da blive bekymret for hvad den minister så

har afgivet svar jeg synes ikke

er noget problem at det bliver bundet op på en politisk kontekst når der er

pesticidafgifter der kommer ind og vi bruger dem til at

tilbage til landbruget der bliver ikke taget noget fra landbruget på

også havde gennemført den her ændring i forhold til de produktionsafgiftsfonde som jo får lov til at fortsætte uændret når vi gør det er

er noget der har været diskuteret i årevis

udtryk for den klare opfattelse at de faktisk synes det var en kæmpe udfordring og et kæmpe problem at landbruget altså erhvervet havde så stor ja nærmest enevældig indflydelse

hvordan de penge blev brugt for det var den klare opfattelse at nogle mere helhedsorienterede synspunkter nogle synspunkter i forhold til fornyelse og forandringsprocesser

at man fordelte pengene internt til formål som man

erhvervsorganisationer relevante det fremgår

set også af landbrug fødevarers eget høringssvar at en af de ting man er bekymret for

om der nu også vil blive afsat penge nok

set har noget drift i det man så kalder jeg tror

er sådan en smuk betegnelse for landbrug fødevarers interessevaretagelse

man lidt bekymret for at driftsmidlerne vil blive udtørret fordi man ikke i samme udstrækning som nu kan trække overhead ud af det her system så

set synes at der har været problemer med at det har været landbrugets organisationer som administrerede og styrede uddelingen af midler til udvikling af det danske landbrug både i forhold til spørgsmål

om at kunne få pengene anvendt til bredere samfundsmæssige formål herunder forbrugerens interesse i bæredygtigt producerede fødevarer

set har været en reel udfordring som ministeren og regeringen så forsøger

kan undre sig over hvorfor det kommer kunne man jo godt vende tilbage til natur og landbrugskommissionen

at landbrugsfondene skulle ændres så der kom fokus på bredere samfundsmæssige udfordringer det vil sige jordbrugsproduktion

natur miljø og klimarelaterede projekter at man skulle koncentrere midler

om tværgående udviklingsorienterede udfordringer

andet kunne ske ved at de to fonde opprioriterede støtte til disse aktiviteter frem for produktions og afsætningsaktiviteter man henviste også til at de offentlige og samfundsmæssige interesser i

ekstra plads i bestyrelserne for produktionsafgiftsfondene og

udpeget af fødevareministeren altså

har været rigtig mange argumenter fremme for at den her forandring var vigtig og var fornuftig jeg synes måske at dem som

natur og landbrugskommissionen kom med sin betænkning

kom de aldrig længere det tror jeg er dumt når man skal rose sådan nogle redegørelser og

det tror jeg er uhensigtsmæssigt i administrationen

er meget positive over for de øvrige elementer i lovforslaget som er en smule betænkelige ved om man nu kan sikre

at der kommer en tilstrækkelig ikkebureaukratisk administration

det er en dårlig idé at det ligger i landbrug fødevarer fordi det giver en form for skævhed synes måske også det kan være

det kommer over i styrelsen

en af de ting vi vil lægge meget vægt på i de spørgsmål vi vil stille i udvalgsarbejdet

stadig væk er sådan at det er bestyrelsen der laver strategien

er bestyrelsen der ligesom beslutter hvordan pengene skal gives og dermed kan opretholde en administration som ikke er unødvendig bureaukratisk det tror jeg er vigtigt at være opmærksom på for

nødig være sådan at det her som efter vores opfattelse indeholder en række fornuftige forandringer som også

sådanne tilbøjeligheder til bureaukrati i statsadministrationen taber de positive elementer der ligger i det her på jorden det tror

promillefondene kunnet være med til at løse det også økonomisk vi har kunnet stille krav og så har man i erhvervet haft noget muskelkraft også økonomisk til at løse den opgave der

politisk er ordføreren ikke lidt bange for at der nu bliver sådan

når vi stiller faglige krav blandt andet

den diskussion har vi jo ikke haft nu der har vi jo haft en

sige faglig debat med

skal vi nok hjælpe jer med det efterfølgende er ordføreren

om at den generelle velfærd i i fødevareproduktionen

tiltag vi har gennemført hvoraf dansk folkeparti har støttet nogle og ikke støttet andre

siddende minister som godkender de overordnede strategier det giver jo går jeg ud fra et rigtig stort frirum til bestyrelserne

dem der formulerer strategierne som efterfølgende skal godkendes

jeg har ikke noget ønske om at der skal være en snæver statslig styring af de her penge men er selvfølgelig med på at der er en overordnet ramme som også fastlægges i en strategi som

skuldersår dem ser vi jo praktisk talt ikke mere det var meget oppe

spørgsmålet igen er ordføreren slet ikke nervøs for

en diskussion om hvor mange penge der er sat af i fonden hvor vi jo aldrig tidligere har haft den politiske diskussion

den kommer meget meget tættere på nu i forhold til hvordan man hænger de politiske visioner og økonomien op

altså jeg kan jo godt huske

i folketinget i efterhånden

hele slagsmålet om det med liggesårene jeg kan forsikre herre rené christensen om at det har været en rigtig rigtig hård politisk kamp at få den sag løst og landbrug fødevarer har ikke sådan hele vejen igennem

landbrugs og fødevareområdet og aktiviteterne i promilleafgiftsfonden for landbrug promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget samt fonden for økologisk landbrug problemet er bare at det egentlige formål med ændringen er at flytte beslutningskompetencen fra landbrugets egne organisationer til slotsholmen formålet formålet

er at styrke landbrugets og fødevaresektorens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne fondene er så sige et plaster på såret for landmændene der i dag plukkes og malkes ved at de hvert eneste år skal betale uhyrlige summer i afgifter og gebyrer en vis promille af disse store summer henlægges så i promillefondene midlerne der hvert år udgør mere end en

udpege formanden til fondene ministeren vil gerne godkende fondenes strategier og handlingsplaner samt overføre sekretariatsbetjeningen fra erhvervet til

på andre måder og det er at ministeren vil have egne politiske interesser ind i fondene det er usundt

en uskik fondsmidlerne har haft stor betydning for fødevareerhvervet gennem mange år midler fra promilleafgiftsfondene har eksempelvis bidraget til at danmark internationalt set har en meget høj grad af udnyttelse af husdyrgødning

og den største andel af økologisk produktion

derfor er vi nu meget bekymrede for at de midler nu blandes med ministerens strategier og ønsker og politiske virkemidler lovforslaget indebærer for det første en statslig overtagelse af opgaver som jo i dag løses på en rigtig god måde i et samarbejde mellem det offentlige og

erfaringen at der sker en overførsel af den store viden der konstant frembringes i erhvervet til de projekter som finansieres af promilleafgiftsfondenes midler det er ikke særlig smart politisk håndværk at ministeren ikke har inddraget andre partier end venstrefløjen så der kunne findes en langtidsholdbar løsning vi er ikke blevet inddraget

har fremtidsudsigterne aldrig været bedre den globale middelklasse vil vokse med yderligere tre milliarder mennesker frem mod to tusind og tredive det betyder et enormt marked for sikre og bæredygtige danske kvalitetsprodukter og løsninger på den anden side er næsten hver fjerde landmand i dag i økonomisk krise og den samlede gæld har nået svimlende tre hundrede og halvtreds milliard kroner

og forretningsmodeller afgørende for succes målet med lovforslaget er derfor at fondene i endnu højere grad skal styrke landbrugserhvervet som en bærende søjle i det danske velfærdssamfund gennem udvikling med vækst og indtjening miljø klima økologi samt dyrevelfærd i centrum det kræver at vi i højere grad samtænker fondenes aktiviteter med de innovations og udviklingsaktiviteter

på fødevareministeriets område vi skal sikre endnu bedre sammenhæng mellem udvikling

ligesom koblingen til landdistriktsprogrammet skal styrkes det er afgørende for erhvervets fremtid at mulighederne samtænkes og udnyttes endnu bedre end de bliver i dag lad os huske på at fondene årligt fordeler næsten

milliard kroner af skatteborgernes penge de penge skal gøre størst mulig nytte for erhvervet og for samfundet for at skabe rammerne for en modernisering af fondene har jeg derfor stillet forslag om ministerudpegning af formændene udarbejdelse af strategier og handlingsplaner som skal ministergodkendes og være offentligt tilgængelige samt flytning af sekretariatet særlig spørgsmålet om placeringen af sekretariatet har skabt bekymring hos

samles under naturerhvervsstyrelsens

og fondenes bestyrelser sikres upartisk rådgivning og bistand det giver bestyrelserne bedre mulighed for at løfte de store samfundsmæssige udfordringer i forhold til blandt andet indtjening og udvikling samt dyrevelfærd og miljø som fødevaresektoren står over for

samtidig understøtter den nye sekretariatsbetjening sammentænkningen af fondenes aktiviteter med fødevareministeriets innovations og udviklingsaktiviteter af samme grund er det heller ikke en løsning at placere sekretariatet et helt tredje sted omkostningerne

her vil jeg kun sige fødevareministeriet vurderer at der skal afsættes op til tre procent af fondsmidlerne dog maksimalt svarende til de faktiske

også et niveau som de partier der har udtrykt sig kritisk i den her behandling jo normalt ikke er kritiske over for når det handler om

fondenes bestyrelser beslutter fortsat hvilke konkrete projekter der skal støttes og bestyrelserne indstiller strategier og handlingsplaner til godkendelse af ministeren sekretariatet arbejder for fondenes bestyrelser under samme tag som

sekretariatet og de kontorer der arbejder med innovation og landdistriktsprogrammet det kommer der selvfølgelig til at komme gode synergier ud af for at fremtidssikre fondene og dermed erhvervets udvikling vil jeg i to tusind og seksten også se på en alternativ fordeling af midlerne mellem fondene

er selvfølgelig en sektor i danmark der er på vej frem i og derfor vil fonden for økologisk landbrugs midler fra to tusind og seksten blive forhøjet med fem million kroner til femten million kroner fondenes hovedformål er at bidrage til erhvervets udvikling jeg synes at udviklingen i gartnerisektoren skal

er i dette erhverv understøttes og derfor vil jeg også forhøje tilskuddet til gartneriets udviklingsfond fra cirka syv

fonden virkelig kan leve op til sit nye navn afslutningsvis vil sige at jeg tror på at lovforslaget vil fremtidssikre fondene så de kan fortsætte med at bidrage til arbejdspladser vækst og udvikling i fødevareerhvervet vel at mærke på en langsigtet bæredygtig måde

afgjort en sag hvor erhvervet skal betale sekshundredetusind kroner tilbage i sanktioner og uberettigede tilskud alt i alt er tretten projekter i søgelyset hvor der er givet et samlet tilskud på fem og tredive million kroner her har fondene med bistand fra det nuværende sekretariat i landbrug fødevarer udbetalt tilskud til mange projekter som ikke har været bogført og administreret korrekt der har altså været tale om

noget lemfældig sagsbehandling og omgang med offentlige midler jeg synes derfor ikke som herre bonnesen her gør at man skal være afvisende over for at man fremover kan sikre en mere omhyggelig og regelret

og fordi en række tilskud blev udbetalt på fejlagtigt grundlag både i forhold til vsp og i forhold til det andet eksempel jeg nævner her er der tale om

er revision der har ført til at man har opdaget det her det er altså ikke noget sekretariatet eller erhvervet selv har opdaget så ja

det for lemfældigt og derfor er der nok ikke noget

ret mange steder af fremsættelsestalen eller inde i lovgivningen at det er

vil gerne høre ministeren er det det der er belægget for at vi ser det

ministeren ikke ved samtale kan få flyttet tre

kroner til økologi kan få flyttet nogle få millioner

magt og evner til i forhold til de her

christensen om han ikke er enig i at der har været tale om en lemfældig omgang med pengene her i forhold til de overordnede begrundelser har jeg jo redegjort ganske godt for dem i min tale men jeg vil da godt uddybe

at det at danmarks naturfredningsforening og dyrenes beskyttelse nu

sagt i forhold til hvordan de her penge skal bruges er godt og det undrer mig da ærlig talt at

utrolig tjenligt også for folkestyret at der indkaldt til et møde hvor man havde diskuteret

fordi ministeren ikke har haft magt og evner til at flytte nogle få millioner kroner til økologi og til gartneri eller fordi man ikke har kunnet få en dialog om

nogle organisationer eventuelt også skulle have mulighed for at få et talerør i bestyrelsen

får en

stolt tradition med hensyn til at drive søfart og generere handel

her i folketinget hvor vi har mulighed for at høre lidt om hvad ministeren egentlig har af nyt at tilføje set i forhold til

det blå danmark som

til på baggrund af de initiativer der kom fra den daværende erhvervsminister ole sohn tilbage i to tusind og

der har været arbejdsgrupper nedsat og der har været en række lovforslag som er blevet behandlet her i folketinget nogle

de maritime erhverv og det skal der naturligvis også være når det er så stort og vigtigt

ministerens kommentarer til selve status på hvad det er der foregår på området nær sagt

mange tusinde jobs og det er også en omsætning som som jo i forhold til vores

tyve procent det er to hundrede og fem milliard kr som rederierne og branchen tjener ind plus

området men men jeg synes at vi skal glæde os til debatten og jeg

glad for at det har kunnet lykkes det var helt tilbage midt i december at vi jo anmodede om den her

initiativerne i regeringens vækstplan for det blå danmark der skal ikke herske tvivl om at det står øverst på regeringens dagsorden at styrke væksten og skabe nye varige job i danmark vores offensive erhvervs og vækstpolitik omfatter vækstplaner på de områder hvor danske virksomheder har særlige styrker og potentialer derudover har vi lanceret vækstplan dk fra to tusind og tretten og vækstpakke to tusind og fjorten med en række tværgående initiativer til gavn for dansk erhvervsliv som også kommer det maritime område til gode

danske maritime virksomheder står for knap tre og tyve procent af danmarks samlede eksport og samlet set skaber det blå danmark arbejde for ethundrede og titusind personer det drejer sig om maskinmestre shippingfolk på kontoret folk i

svejsere på de danske værfter og mange flere det blå danmark har altså stor betydning for dansk økonomi og beskæftigelse skibsfarten er motoren som sikrer aktivitet i det blå danmark både på rederikontorer hos udstyrsproducenter og hos serviceleverandører derfor er det meget positivt at se at vores vækstfremmende initiativer

begynder at virke bruttotonnagen i dansk internationalt skibsregister er nu på det højeste niveau siden etableringen

alene inden for det seneste år er bruttotonnagen i dis vokset med cirka sytten procent danmark er nu rykket op blandt verdens femten største flagstater det er altså lykkedes at skabe attraktive rammebetingelser for skibsfart i danmark og det er vigtigt hvis vi skal fastholde og udbygge vores maritime styrkeposition

jeg har netop holdt statusmøde om vækstplanen med

som alle udtrykte stor tilfredshed med vækstplanen og gennemførelsen af initiativerne

og konstruktive samarbejde mellem erhverv myndigheder og forsknings og uddannelsesinstitutioner lad mig fremhæve et par af de mest centrale initiativer vi har styrket markedsføringen af det blå danmark internationalt særlig med danish maritime days der blev afholdt for første gang i oktober to tusind og fjorten vi samlede erhvervsfolk politikere og meningsdannere til at drøfte fremtidens maritime potentiale og de udfordringer skibsfarten står for med over tres selvstændige maritime arrangementer på tværs af danmark og stor international medieomtale viste vi vores maritime produkter og services til et internationalt publikum og markedsførte danmark som et attraktivt sted at drive maritim virksomhed der arbejdes nu intensivt med at forberede danish maritime days i to tusind og femten

også sat fokus på den grønne omstilling af skibsfarten til gavn for miljøet og klimaet det betyder nye muligheder for den danske udstyrsindustri når der skal udvikles grønne maritime løsninger som kickstart har vi fra den maritime omstillingspulje uddelt knap en og tyve million kroner til de ni demonstrationsprojekter inden for grøn maritim teknologi fundamentet for det blå danmark er de kompetente medarbejdere og derfor har regeringen også

til det blå danmark der uddannes nu flere på de efterspurgte maritime uddannelser

copenhagen business school har etableret en ny og meget søgt internationalt shippinguddannelse

vi har desuden set på kompetencebehovene i offshorebranchen og der uddannes nu igen maskinmestre i esbjerg hvor ikke mindst offshorebranchen har stor efterspørgsel efter teknisk arbejdskraft derudover har skatteministeren netop fremsat et forslag om ændring af tonnageskatteloven når forslaget vedtages

betyde at en række specialskibe i offshoresektoren

komme ind på disse markeder så vi kan øge eksporten

godt i gang men vi skal selvfølgelig ikke hvile på laurbærrene den internationale konkurrence har aldrig været hårdere fragtraterne er lave

overkapacitet af skibe på markedet og den faldende oliepris

det kan være en fordel for skibene og industrien rammer også offshorebranchen hvor der ellers

vækst det er et langt sejt træk

og skabe mere vækst og beskæftigelse i danmark regeringen

derfor planlægger jeg at igangsætte udarbejdelsen af en ny vækstplan for det blå danmark med inddragelse af interessenterne

vil gerne slutte af med at kvittere for det brede samarbejde vi har i folketinget om udviklingen af det blå danmark det sammenholdt med samarbejdet med erhvervet

udgøre grundlaget for at sikre det blå danmarks konkurrenceevne og dermed vækst og beskæftigelse

at sikre at der skal være gode vækst og rammebetingelser generelt for alle erhverv men naturligvis også for de erhverv som er under det blå danmark derfor

ole sohn nedsatte den her tænketank

vækstskabende inden for de her forskellige maritime

der jo sagt at det man gerne ville have

at man forsøgte at lægge en strategi for dagen

skulle indtænke i deres vækststrategier for deres rederier at de skulle have et

i hans optik skulle være det europæiske svar på singapore når det drejer sig

jeg så læser hvad der er foregået og hvad der er

politiske initiativer fra myndigheder og politikere i

en ekstremt stor udvikling som er gået utrolig stærkt

vi har også en geografisk placering som

personale som kan håndtere de arbejdsopgaver

måske ikke er en professionsbacheloruddannelse men det er de andre trods alt det er jo også nogle af de steder hvor vi har noteret os at regeringen har sat ind med flere

valgt at være positiv i dag og det skal man jo også være og jeg synes også at der er grund til at rose regeringen og det er også

der har været en række rigtig gode initiativer dem synes jeg bestemt ikke at vi skal glemme

fra handels og udviklingsminister mogens jensen

at øge evnen til at kunne tiltrække udenlandske maritime virksomheder til at placere arbejdspladser i danmark

lægger op til at det bliver bliver videreført for

at markedsføre danmark som det vi skal være men en ting er selvfølgelig at markedsføre sådan

at kunne levere det som man stiller i udsigt

det er så der hvor der er nogle

den danske maritime sektor mere robust og konkurrencedygtig også når vi kommer uden for de danske og

europæiske breddegrader det er sådan

konkurrenceforvridning som vi blandt andet har kunnet notere os

danske havnes redegørelse for to tusind og fjorten så beskriver de jo klart at der er nogle steder hvor der er store udfordringer fordi

være helt oplagt at prøve at gå ind og se på om vi kan gøre noget af det

en særskilt skatteordning for maritime montører det er noget som branchen også har efterspurgt

de mange skibsbyggerier som trods alt stadig væk foregår i danmark men som også gerne fortsat

måske nok mistet vores store kronjuvel

skibsværftet på lindø men vi har stadig væk mange specialiserede skibsværfter i danmark som producerer mange

har givet rigtig mange jobs så der er mange ting

gå i gang med og nu er min taletid desværre opbrugt

venstre liberal alliance og de konservative

alene skibsfarten udgør tyve procent af den danske betalingsbalance erhvervet repræsenterer en uvurderlig del af det danske samfund folketinget anerkender regeringens indsats men pålægger i den forbindelse regeringen

at skærpe initiativerne for at fjerne intern konkurrenceforvridning i eu omkring havneudvikling og infrastrukturprogrammer folketinget foreslår regeringen at udarbejde en analyse af konsekvenserne ved at indføre en særskilt skatteordning for maritime montører samt at analysere mulighederne for indførelse af en renteudligningsordning i forbindelse med skibsbyggeri regeringen opfordres til at udarbejde en analyse omkring status

vækstpotentialet af offshorerelaterede arbejdspladser i danmark endelig opfordres regeringen til at fremlægge en konkurrencedygtig model for hvordan borerigge og dertil hørende skibe kan omfattes af tonnageskatten

eventuelt ved skattemæssig ligestilling af alle søfartsaktiviteter herunder at lade dis beskatningen gælde for søfolk på disse

en hundrede og fyrre million kroner det vi ønsker

udfordringer med at tilvejebringe de økonomiske midler men så sandelig også hvad det vil kunne få af andre afledte konsekvenser

at det også kan generere job i den private sektor i danmark så

anerkender jeg ikke som en en præmis fra starten jeg synes det er vigtigt at vi får det her analysearbejde sat i gang og så selvfølgelig derefter diskuterer hvordan pengene skal findes jeg har noteret mig at regeringen kan finde penge til

de initiativer som er til gavn og

her i danmark så jeg køber ikke præmissen med tulliarder og alt muligt andet som kommer fra regeringens

man nødt til at forholde sig til det her er ikke

tilvejebringes det her er et forslag om

arbejdskraft fra asien og østeuropa

som er danske søfolk

til at dansk folkeparti jo normalt slår sig vældigt op på kampen mod social dumping og indvandring af østeuropæisk arbejdskraft og jeg skal give dig

hvis jeg sådan lige pludselig her i to tusind og femten

fantastisk løsningsmodel

næsten vove at påstå men så nemt er det altså ikke det ved herre henning hyllested jo også udmærket

i danmark det er jo ganske få af de skibe der kommer til danmark de opererer alle mulige andre steder

en stærk international konkurrence og agerer på det marked

så der har egentlig været tid til at tænke over det jeg skal så give en idé som dfs ordfører måske kan tage stilling til hvad med at opstille et nationalitetskrav det havde man jo rent faktisk for skibsførere frem til to tusind og elleve hvor man om ikke fjernede det så trods alt modererede det hvad med at opstille et nationalitetskrav

som modydelse for at man i forvejen forkæler

kan tage fra rederne så nemt er det ikke hvis det var så nemt var der måske nogle

vi har i danmark og alle mulige andre udgifter som ligger i danmark

det her forslag til vedtagelse jo komme til at koste omkring en hundrede og fyrre million kroner

hundrede og fyrre million kroner tages er det for eksempel ældrechecken der

vi har haft debatten før og nu kommer den så igen her op til valget jamen vi har jo også haft debatten om boligjobordningen mange gange i folketinget og hvorfor var det vi fik videreført boligjobordningen det var jo fordi vi tog

altså oppositionen har lov til at stille nogle spørgsmål og stille nogle forslag og så kan regeringen og ministrene selvfølgelig vælge enten at skyde dem ned eller klappe i hænderne det må de

det bliver beskrevet hvad vi vil få af afledte effekter ved de forskellige individuelle forslag det betyder ikke at alle de her forslag

bliver vedtaget fra dag et det betyder sådan set bare at vi begynder at prioritere dem

præciseret så vil gerne sige

og lade dis beskatningen gælde for søfolk på disse skibe altså at udvide dis beskatningen og dis ordningen

det noget jeg har misforstået eller er det korrekt at der faktisk er

at forslagsstillerne og det jeg måske ikke så forundret over ikke anviser

har lokket nogle andre partier med på noget

i pind nummer 2 folketinget anerkender regeringens indsats men pålægger i den forbindelse regeringen

intern konkurrenceforvridning i eu omkring havneudvikling og infrastrukturprogrammer

pålægge noget er mere end at at anbefale noget

det er ikke tilfældigt

varige rammebetingelser fastsat af et næsten enigt folketing et af de væsentligste initiativer på det maritime område var indførelsen af dis ordningen nettobeskatningen for godt fem og tyve år siden virkningen heraf ses tydeligt hvis

eksempelvis betragter sverige hvor fraværet af en sådan ordning har betydet en nærmest ikkeeksisterende handelsflåde først nu begynder de første spæde tiltag til en tilsvarende ordning i broderlandet hvilket selvfølgelig over tid vil påvirke konkurrencen også over for danmark fra venstres side deltager vi gerne

udvidelse af dis ordningen

døve eller blinde over for organisationernes ønske om at medtage montører under sådan en ordning men

men statskassen skal jo stemme og en udvidelse af dis ordningen fordrer derfor et grundigt analysearbejde til vurdering af fordele og ulemper det deltager vi gerne i på tilsvarende vis kan analysearbejdet eventuelt omfatte finansiering og rentesikring

er gældende i norge og sverige alt sammen så

maritime virksomheders konkurrenceevne matcher de udenlandske konkurrenters den konsensus der har præget danmark

søfartsnation og dermed arbejdet omkring det blå danmark skal vi i videst muligt omfang bevare venstre kvitterer derfor også for regeringens implementering af store dele af vækstplanen på enkelte områder savner vi imidlertid regeringens opbakning til de åbenlyse ønsker fra virksomhederne bag

at få gennemført en ændring af reglerne i udlændingebekendtgørelsen hvorefter sejlads til værft sidestilles med anløb til havn og således

i de fem og tyve anløb som et dansk skib med udenlandsk besætning årligt må anløbe en dansk havn uden krav om dansk arbejdstilladelse til den udenlandske besætning forvaltningen af bestemmelsen betyder en overhængende risiko for at skibene søger udenlandsk værft

arbejdspladser venstre er bekendt med beskæftigelsesministerens svar på spørgsmål nummer s fire hundrede og seks og halvfems

løsning men det virker besynderligt og skadeligt for beskæftigelsen på de danske værfter at en løsning af regeringen anses for at være så indviklet det blå danmark fortjener at problemet løses straks ud over reglen

fem og tyve anløb som jeg gennemgik ovenfor

erhvervsvilkårene for havnene af væsentlig betydning det indebærer at der i udviklingen af danske havne ikke indføres så stramme krav

at maritime produktionsvirksomheder med eksempelvis test og afprøvning udelukkes også sikringen af svovlkravene

der sejler i østersøen er vigtig danske skibe skal ikke

alene om at foretage de voldsomme investeringer vi opfordrer

til at sikre at kontrollen gennemføres overalt og at den gennemføres effektivt

bemærkninger kvitterer vi i øvrigt i det store og hele for regeringens foreløbige udmøntning af vækstplanen

mere generelt er det vigtigt at de rammebetingelser der præsenteres for de danske maritime virksomheder er konkurrencedygtige med de udenlandske betingelser det gælder desværre langtfra i alle tilfælde i dag med disse bemærkninger kan venstre i sagens natur støtte det forslag til vedtagelse som er fremsat på vegne af venstre

at man vil fjerne intern konkurrenceforvridning i eu omkring havneudvikling

det her er en genoptagelse af de havnepakker som

stemte ned i to omgange jeg forventer ikke noget svar

ord på mange måder og hvis det er at spørgeren fortolker det som spørgeren gør

det jo så spørgerens fortolkning men for at man kan træffe en konkret beslutning skal vi selvfølgelig have et analysearbejde

det er også baggrunden for at regeringen i sin tid nedsatte et vækstteam for det blå danmark

vækstteamet blev personer med særlig viden om og erfaring fra det blå danmark bedt om at komme med konkrete anbefalinger til hvordan vi kan styrke vækstvilkårene for erhvervet målet var og er helt enkelt

vækstteamets anbefalinger jo fulgt op med en vækstplan i december to tusind og tolv

vækstplanen kom med otte og tredive konkrete initiativer fordelt på både markedsføring attraktiv virksomhedsdrift udbygning af styrkepositioner styrkede kompetencer og uddannelser grønne løsninger og kvalitetsskibsfart i tæt samarbejde med erhvervet er de otte og tredive

baggrund synes jeg at det er helt berettiget at sige at vi fra politisk hold i samarbejde med erhvervet har søsat omfattende initiativer for det blå danmark man må sige at arbejdet med at få omsat målsætningerne i vækstplanen til virkelighed løber helt efter planen seks og tyve af initiativerne er gennemført andre elleve initiativer er allerede

i planmæssig fremdrift og kun et enkelt initiativ omkring kvalitetsstandard for udstyrs og serviceproducenter har vist sig ikke at kunne blive gennemført simpelt

hvad så fremadrettet som en fast arbejdsmetode i regeringens erhvervspolitik

vi aldrig færdige men altid på vej og undervejs lytter vi og går i dialog med hverdagens eksperter fra de enkelte erhverv regeringen fortsætter markedsføringen af det blå danmark og arbejdet med at tiltrække maritime virksomheder til klyngen et centralt element i indsatsen

er danish maritime days der blev afholdt første gang i uge en og fyrre her i to tusind og fjorten de vil også blive afholdt i uge en og fyrre her i de kommende to år afsluttende vil jeg sige at det er mit klare indtryk at branchen har taget godt imod

fra danske maritime og fra dansk metal med andre

er det socialdemokraternes vurdering at vi længe har været dybt optaget af at forbedre vilkårene for det blå danmark og at vi er nået rigtig rigtig langt

er virkelighed for ligesom at illustrere

fordi de var billigst i pris

de andre elementer når man tænker udbud

når staten skal købe færger vi har jo en række værfter i danmark som bygger de her specialiserede skibe

ordføreren at man bør indtænke andre dele i de her statslige udbud end bare prisen jeg tænker på brændstofforbrug forurening holdbarhed driftssikkerhed sikkerhed og komfort for besætningen

skib til miljøstyrelsen

og i danmark kan se det positive i at iværksætte nye produktionsarbejdspladser i danmark det har vi gjort ved i et bredt samarbejde her i folketinget at få vedtaget

som sikrer nogle rammebetingelser sådan at det

den vej vil vi generelt gå for at sikre at vi kan holde nogle arbejdsopgaver hjemme i danmark

udbudsrunder så lad os tage en debat om det

åben over for så vi kan se på om der er noget

kommet til endnu men som vi kan kan rette op på sådan at vi også står stærkt på det område

specialiseret viden om de tekniske ting der foregår i forbindelse med byggeri af de her specielle skibe derfor er

også vigtigt for hele den maritime industri at vi beholder de her værfter i danmark

for hvis man kun konkurrerer på pris som i det her tilfælde

en statslig myndighed naturstyrelsen så ender vi jo med

og lytter til hvilke udfordringer de møder i den internationale konkurrence

vi her i folketinget skal lave nogle brede løsninger her i dag kan

styrkede jobskabelsen i den maritime sektor med det nye udspil

der har været hovedsigtet for den her regering

skabe en masse gode arbejdspladser til danske lønmodtagere

danmarks allerstørste styrker er den maritime sektor det er det blå danmark

derfor har vi haft det som en hovedprioritet da vi skulle vælge områder for

lavede vækstplanerne på var så netop ved at tage hele sektoren fra uddannelsesdelen til fagbevægelsen til selvfølgelig alle virksomhederne rederne og så videre og snakke med dem om hvad de synes

var vigtigt på den baggrund kom vi frem til en vækstplan og den vækstplan har som socialdemokratiets ordfører også ganske rigtigt pegede på otte og tredive forskellige tiltag når vi lige her i i dagens anledning

går ganske udmærket seks og tyve ud af de otte og tredive tiltag

gennemført elleve af dem

er i planmæssig fremdrift og så er der et enkelt

synes at det var det rigtige at gøre derudover

days i oktober måned og vi holder det igen i år og næste år så på den måde er det her virkelig et område som regeringen tager meget alvorligt

bred politisk opbakning vi har ikke gjort det her til en eller anden slagmark

for arbejdet sammen derfor er det selvfølgelig også lidt ærgerligt at

vi i dag skal ud i en politisk diskussion om det her som om der ikke er relativt stor politisk enighed det ærgrer mig

hundrede og fyrre million kroner uden

komme med det ene forslag efter det andet der ikke er finansieret her i folketingssalen

hvor er pengene jeg har spurgt til det to gange nu her hvordan

vi som regering tager på os det er det vi tager ansvar for

prioriterer de rigtige ting man kan altid finde mere at gøre men man skal jo hele tiden prioritere om det er det rigtige at gøre derfor vil jeg sige at vi ikke kan støtte det forslag til vedtagelse der

så gerne bevare den gode stemning i

er selvfølgelig ærgerligt at vi ikke kan stå sammen igen i dag

for de danske søfolk skal de også have gode rammebetingelser det er en kendsgerning at

de i dag i stor udstrækning især når man snakker dæksmandskab bliver udkonkurreret af meget meget lavtlønnet arbejdskraft udeomkringfra

de danske faglige organisationer ikke må repræsentere

søfolk og heller ikke må forhandle kollektivt for altså nogle helt basale rettigheder som vi anser for givne herhjemme men som ikke gælder

er jo næsten brandslukning ja de tager med rundt i verden og det er godt

på noget som i virkeligheden er uopretteligt og hvor det der skulle til jo var at fjerne de pågældende paragraffer

søfart tager med rundt i verden så ja herre henning hyllested

den danske model og det regulerede danske arbejdsmarked står med

erhverv som søfarten er men jeg mener at vi har fundet en balance jeg er glad for at metal søfart

gået med implementeringen af regeringsinitiativer

er man kan

gode og vi er de dygtige og

har brudt den gode stemning jeg tror

ida auken sagde at vi havde gjort det til en slagmark

bare tilladt mig

jeg synes det er vigtigt at vi også tager de ting med herned i salen og behandler

stille de spørgsmål der er omkring nogle af de ting

til virkelighed i danmark nogle af de ting som branchen den maritime sektor

det vil man ikke komme med og det er det jeg kalder en slagmark det er det jeg synes

kan slynge om sig med ting det ville være rart at gøre hvis man lige havde en hundrede og fyrre million kroner der skal pengene bare passe i den anden ende hvis man spørger radikale venstre

alle mulige forslag og fortæller folk at de kan få det ene og det andet og det tredje og så er det lige de her

man ikke kan finde nej dansk folkeparti mangler seks og fyrre milliard

et initiativfelt som faktisk ikke har været et samlet initiativfelt

til vedtagelse her at vi faktisk ikke har set et sådant samlet udspil om

en erhvervsklynge som omfatter søfarten men som også omfatter udstyrsleverandører som omfatter offshore

inddrager hele det her i en samlet erhvervspolitisk sammenhæng det er det reelt nye der er sket

de sidste tre år og det er rigtigt som det er blevet sagt at ole sohn var meget aktiv med at få nedsat det her panel jeg tror ikke kun det skyldes at han var ude at sejle som ung

den borgerlige opposition har lavet

få endnu mere ud af de der partnerskaber som er er nedsat

endnu mere at hente i retning af

er ret vigtigt at vi følger meget markant op

om at der faktisk er behov for mange flere uddannelsespladser inden for inden for det her område

vil gerne gøre mig til talsmand for at at det er noget

stedet for at fokusere på

som jeg synes højst kan være en lille del af mønten

synes jeg vi må kigge på erhvervet en af de store interessante ting er jo at få offshoreudviklingen til at

olien det vil være meget vigtigt

virkelig udvikler sig på havvind hvad

på den danske sokkel men faktisk også kan

generelt

er hvordan vi gør det blå danmark grønt og det er jo her hvor der

af de vigtige luftforureningsproblemer i den her by vi står i

så det er altså en stor udfordring men det er også rigtig spændende at vi har et erhverv i danmark som faktisk er villigt til at gå ind

at det er danske tankskibe som er de mest

sidste klimatopmøde i lima

en en workshop hvor vi netop var ude

og fortælle historien til resten af verden ja vi kan godt sejle med skibe der er meget mere energiøkonomiske og som forurener meget mindre og som tager meget mere hensyn til miljøet

her klyngen skal udvikles med jobs udstyr viden salg af ekspertise her vil jeg så sige at jeg har lagt mærke til at der i redegørelserne bliver lagt vægt på at vi skal have globale regler

jo sådan set enig i men man skal huske på at man ikke bare skal have ensartede regler ved at gå ned på det laveste niveau

derfor et land som danmark skal kæmpe voldsomt for at få nogle kraftige internationale regler og det vil

sige til ministeren jeg formoder at

når der lægges vægt på den her del så lægges der først og fremmest vægt på at vi i

og andre steder får fornuftige og meget skarpere

miljøområdet vi støtter ikke forslaget til vedtagelse grundlæggende fordi balancen er helt skæv det handler kun om om skattelettelser jeg synes

stiller den nødvendige infrastruktur og tjenesteydelser til rådighed for de mange virksomheder og de mange rederier der er jo fremlagt en imponerende liste over initiativer som regeringen har taget som følge af vækstpakken for det blå danmark fra fra to tusind og tolv jeg tror

og man er i fuld gang der er rigtig mange gode tiltag imellem og jeg tillader mig da også at gøre opmærksom på at noget af det har enhedslisten bestemt deltaget i der blev afsat fem og tyve million kroner til grønne maritime løsninger altså grøn omstilling inden for det maritime erhverv tilbage på finansloven for to tusind og tretten det ikke et stort beløb men dog en begyndelse og

det var der lidt tvivl om dengang

underhold som man stiller til rådighed for for

udenlandske søfolk på danske skibe som bliver ramt af pirateri og gidseltagning

men dog forbedringer af sejladssikkerheden i arktis

men der er sandelig også tiltag vi ikke bryder os om og som er foretaget inden for det såkaldte det blå danmark hele markedsgørelsen af lodsningen

til et sov og senere udbud af gennemsejlingslodsningen udvidelsen af tonnageskatten som vi

behandling i sidste uge til specialskibe

så der er også ting vi ikke bryder os om og så mangler vi jo altså noget og det er vel også fremgået af nogle af de spørgsmål jeg har stillet

at rederiforeningen hårdnakket nægter at medvirke til

de faglige organisationer forfærdelig gerne vil

og det vi mangler er jo altså den her indsats mod den skamplet som vi

hen mener det er i dis loven som hedder § ti stykke to og tre som betyder at faglige organisationer ikke må organisere og overenskomstdække de mange udenlandske søfolk i danske dis skibe og som betyder at danmark handler i strid med ilo konventionerne nummer syv og firs og otte og halvfems om grundlæggende arbejdstagerrettigheder som handler om ret til organisering og ret til at føre kollektive forhandlinger og indgå kollektive aftaler vi synes det er en skamplet igen og igen har ilo påpeget det her forhold og

regeringen til at få løst problemet senest ved afrapportering

til ilo i december to tusind og fjorten

i den sag det er ufatteligt at det her konventionsbrud

hvad har man tænkt sig at melde tilbage til ilo vi ved jo godt at rederierne og rederiforeningen stritter imod her og truer med udflagning ingen tvivl om det men i betragtning af den massive statsstøtte tonnageskat sømandsbeskatning dis loven i det hele taget

må man kalde det et erhverv på støtten i den sejlende del af det

stille krav til rederierne om at medvirke til at danmark

været argumenteret at sikre danske arbejdspladser på skibene men danske søfolk udgør

utilfredsstillende og egentlig i strid med den argumentation man hele

af danske arbejdspladser til anstændige lønninger og i overensstemmelse med ilo konventionerne på området og derfor

folketinget noterer sig at det blå danmark er en af danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner folketinget støtter regeringens indsats for at sikre at vækst og beskæftigelsesmulighederne i det blå danmark udnyttes til fulde folketinget noterer sig at formålet er at bidrage til at sikre internationalt konkurrencedygtige rammevilkår for dansk søfart skabe gode muligheder for udvikling af grønne maritime løsninger og styrke de maritime uddannelser som led i disse bestræbelser opfordrer folketinget regeringen til snarest at imødekomme

årelange kritik af dis lovens § ti især stykke to og tre og bringe den i overensstemmelse med ilos konventioner om grundlæggende arbejdstagerrettigheder

at redegøre for hvordan det går på et bestemt område

regeringen lidt ret i at vi nogle gange måske også har de her debatter for debattens skyld men sådan er det nu nok det ændrer sig nok ikke hvis regeringen skulle skifte farve jeg vil også gerne sige at vi ser frem til at der kommer en vækstplan nummer to for det blå

erhvervsministeren meldte ud her fra talerstolen det ser vi frem til og vi vil gå konstruktivt ind i forhandlingerne om en sådan i det hele taget er det vores ambition i liberal alliance at rammevilkårene for det blå danmark er på højde og helst bedre end i de lande som vi konkurrerer med herunder også store søfartsnationer som singapore og hongkong

ufinansierede

montører vi har fremlagt en fuldt finansieret økonomisk plan som giver et overskud på to milliard kroner på de offentlige finanser i

og fem og tyve og vi vil gerne afsætte

det forslag til vedtagelse som ordføreren var med til at fremsætte hvad ligger der i det der med at man vil fjerne intern konkurrenceforvridning i eu

havneudvikling og infrastrukturprogrammer det kunne

og i det hele taget bør man jo se på om der inden for eu er en skævvridning af statsstøtte jeg skal understrege at vi ikke er glade for statsstøtte i liberal alliance det er vi sådan set heller ikke på det her område men

andre områder i erkendelse af at vi har et skattetryk i danmark der reelt

at vi sætter på dagsordenen

der sad og arbejdede med det blå danmark

skabte grundlag for hvad regeringen kunne spille ud med sin vækstplan de gav over for mig udtryk for at de var meget meget tilfredse med det samarbejde regeringen

eksekveret så flot og fuldt i forhold til den vækstplan

for at se om der er nogle større tendenser og andet som kan påvirke hele erhvervet og så melder tilbage i

jeg tror at en del af tilfredsheden med

den måde hvorpå det var foregået også skyldtes at det var foregået venligt ordentligt og redeligt

en fælles vedtagelse og andet

jo selvfølgelig forklare med at

man skulle finde nogle andre steder at hejse den ideologiske fane frem for at bruge erhvervet til at stå og stampe

er noget af debatten kommet til at handle om at velkendte forslag som vi godt kender og

vedtagelse hvor vi bliver pålagt at skulle fremføre sådan nogle og det kan vi naturligvis ikke fordi

at vi er endt der i forbindelse med med en forespørgselsdebat om noget så vigtigt som som hele det her område som faktisk har været kendetegnet ved

at vi har så stærk en position på det maritime område og hvordan

skal løfte hele vores opgave globalt

danmark som et lille land så faktisk er medvirkende til at hæve standarden på ganske mange

godt eksempel på at at det kan nytte noget også at have en politik

noget som som var en del af vores vækstplan og som også skal være en del af fremtidige vækstplaner så

var meget opmuntrende at at vi

så

godt vædde en flækket hvede på at herre henning hyllested vil spørge ind til dis loven så jeg kan lige så godt prøve

jeg tror at man skal se sådan på det

det godt være at herre hyllested

så tror jeg at erhvervet

var nødt til at tilpasse den danske lovgivning

i forhold til den internationale konkurrencekraft som man nu engang indgår i

er jo gået sådan at vi faktisk har kunnet opretholde

og det har også betydet at vi langsomt men sikkert via et samarbejde mellem parterne er lykkedes med

siger ordentlige arbejdsforhold også for udenlandske søfarende at vi har faglige organisationer

i verden og tegner overenskomster og sørger for at der er orden i sagerne og langsomt men sikkert opnår man skridt for skridt bedre og bedre vilkår også globalt jeg tror

den rigtige måde at gøre tingene på og jeg tror at det

for det blå danmark hvis det var at vi havde fulgt de dårlige råd vi fik dengang om

maritime faglige organisationer alene skulle bestemme også på hele det globale arbejdsmarked så var det gået galt derfor derfor

det fornuftigt at have dis ordningen og jeg synes at vi langsomt skridtvis er kommet i den rigtige retning

med alle involverede også med henblik på at vi kan følge den opfordring der er kommet fra ilo

man skal indlede nogle drøftelser

jo ikke vide hvordan ender

så sent som i går havde jeg en samtale med med metals formand som kunne bekræfte

men jeg vil godt bestride at der er tale om så klare konventionsbrud og så klare overtrædelser som herre henning hyllested gav udtryk for her det mener jeg ikke er holdbart

krænke konventionerne i det omfang som herre henning hyllested har sagt

fremadrettet er er den rigtige måde at

blå danmark til gavn for at vi kan få mere vækst og mere beskæftigelse

glæder mig naturligvis at ministeren siger

vi er i gang vi gør faktisk noget vi prøver

munder ud i noget godt jeg tillader mig bare herre minister at være være skeptisk for det

men men samtlige regeringer har jo

sagt det her og derfor kan man jo godt tillade sig at være en lille smule

vil sige at den logik om at hvis ikke

eller er det bedre for filippinske

eller indiske søfolk eller hvem det er vi har med at gøre her at der faktisk er en dansk fagbevægelse

bedre og bedre forhold også lønforhold og arbejdsforhold og at der også er en arbejdsret der gælder

det er meget bedre at tage den pragmatiske tilgang til det medmindre selvfølgelig

man får en helt fantastisk åbenbaring rundtomkring i verden og alle melder sig

snuptag men det at vi langsomt men sikkert forbedrer de her vilkår mener jeg da er den bedste tjeneste vi kan gøre

modsætter sig det i henhold til lige nøjagtig dis loven det er jo det der er problemet

at man stillede et nationalitetskrav som modydelse fra rederne for

fået rigtig gunstige vilkår med hensyn til tonnageskat og med hensyn til

sømandsbeskatning

for skibsførere frem til to tusind og elleve hvor

se om man ikke trods alt kunne trække rederne så langt

de stritter imod

hele tiden at opnå fremskridt fordi vi ikke tror på at vi bare kan få det hele på en gang det er nemlig det der er klogt

vi opnår resultater og vi kommer ikke bare til at vedtage tomme resolutioner jeg tror at vi med det her

den tjeneste at få nogle ordentlige arbejdsvilkår så tror jeg ikke det kommer særlig meget fra den filippinske regering

filippinske arbejdsgiverorganisationer eller hvem det nu engang kan være

det at vi sidder med og hjælper deres fagforeninger på stedet med at få lov til at lave en

par steder hvor jeg synes det måske kunne have været lidt mere

forskellige ordførere jeg vil gerne kvittere

sektor i danmark som er så konkurrencedygtig som

at vi har så mange arbejdspladser i danmark og på danske skibe det er selvfølgelig fordi vi har gode vækstbetingelser for hele den maritime sektor og det skal vi blive ved med at have men det der har været diskussionen og

jeg synes vi skulle have debatten har jo ikke alene været

af at det der tilsyneladende står tilbage efter nogle af ordførerne

fru ida auken fra de radikale blev lidt vrissen og sagde at vi havde gjort det til en slagmark ved at tage den her debat i folketinget på en åben og fair måde og så gjorde den radikale ordfører

en hundrede og fyrre million kroner ordføreren mener åbenbart at det koster en hundrede og fyrre million kroner at gennemføre de her analyser og det beregningsarbejde som der skal til

og fyrre million kroner hvis man læser det

lovgivning steen gade fra sf førte en meget konstruktiv

udfordringerne i den maritime sektor det var jo fuldt forventeligt at herre steen gade kom ind på grøn omstilling og miljø og energi ikke mindst det er jo de ressortområder

lidt ked af en del af den debat

var blevet til jeg tror ikke ministeren sagde mediestunt men men en del af en måske kommende valgkamp eller et eller andet men det er slet ikke det der ligger i det her

september sidste år at jeg fremsatte ønske om at få den her

danmark den blev søsat af ole sohn

men jeg synes da at det er helt legitimt at vi som opposition beder om at få en debat her i folketinget

om der er nogle flere ting undervejs

at man allerede nu lagde sig i selen for at at komme

er omkring de her forskellige delelementer

det blå danmark så synes jeg selvfølgelig at det ville være rigtig flot og rigtig godt

vi takker samlet set for debatten vi synes det har været konstruktivt langt hen ad vejen og vi synes selvfølgelig også at der stadig væk skal være stor og bred enighed omkring den vækststrategi

have for det her meget store erhverv som fylder meget i danmark

ude på på verdensmarkederne så vi ser fremad og vi vil selvfølgelig gerne diskutere de her ting mere indgående med ministeren når den tid kommer

her

fjernelse af intern konkurrenceforvridning i eu omkring havneudvikling og infrastrukturprogrammer de andre ting er noget analysearbejde og nogle beregningsmodeller hvor vi selvfølgelig

have de forskellige ting vurderet hvad de har af samfundsøkonomiske effekter

vil være plus og hvad der minus set i forhold til staten hvad vi vil få af dynamiske effekter hvad vi vil få af ekstra udgifter

skattetab og så videre de ting vil jo være helt legitime at få og jeg kan egentlig ikke forstå at regeringspartierne er så meget imod det når man jo siger

hvis man er så skråsikker hvorfor vil man så ikke bare stemme for det når man har